af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet

forhandlingen er sluttet og vi går til afstemning om de

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v fire og fyrre af jakob ellemann jensen thomas jensen hans kristian skibby lone loklindt steen gade og lars barfoed og der kan stemmes

forslag til vedtagelse nummer v

et forslag der stemmes om forslag til vedtagelse nummer v to og fyrre af jacob jensen rené christensen ole birk olesen og lars barfoed og der kan stemmes nu

for stemte ni og fyrre imod stemte otte og halvtreds hverken

nul forslaget er forkastet og hermed

ønsker nogen her at udtale sig det er ikke tilfældet

to og firs imod stemte seks og tyve

stemte ni imod stemte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

fremtid dengang

bredt flertal i folketinget enige i

er at beskytte lønmodtagernes sikkerhed og sundhed

det derfor er vigtigt at lønmodtagerne holder ferie for deres feriepenge dengang var der enighed om at ferieloven giver en

tilfredsstillende beskyttelse af arbejdstagerne danmarks internationale forpligtelser økonomiske hensyn og hensynet til balance i overenskomstsystemet gør det vanskeligt at ændre grundlæggende ved ferielovens principper danmark er faktisk forpligtet til at overholde de internationale regler der også er om ferie de regler sætter en grænse for hvor meget vi nationalt

følgende begrænsninger aftale om afkald på ferie er ugyldig det vil sige at man skal afholde sin ferie lønmodtageren har ret til fire ugers betalt ferie årligt og feriepengene må ikke udbetales direkte til lønmodtageren medmindre

er det ikke muligt at udbetale feriepengene sammen med lønnen så liberal alliances forslag er faktisk i strid med de internationale forpligtelser som danmark har herudover vil jeg gerne tydeliggøre at det er afgørende for regeringen at vi har et feriepengesystem der står vagt om de danske lønmodtageres muligheder for og også deres ret til at holde ferie

rent faktisk holder sin ferie hovedreglen er at feriepengene er tabt for lønmodtagerne hvis de ikke holder ferie i løbet af ferieåret feriepengene tilfalder i stedet hovedsageligt arbejdsmarkedets feriefond og måske også nogle private fonde det sikrer så til gengæld

at arbejdsgiveren ikke kan tjene penge på at lønmodtageren ikke holder sin ferie i visse tilfælde er der dog mulighed for at få udbetalt sine feriepenge uden at man

hvis lønmodtageren eksempelvis har været forhindret i at holde ferie på grund af sygdom eller

uhævede feriepenge kan også udbetales ved ferieårets udløb hvis feriepengene enten vedrører den femte ferieuge

hertil kommer at den danske ferielov i vidt omfang er en integreret del af de kollektive

ferieområdet er præget af en lang tradition for at arbejdsmarkedets parter

til gavn for både lønmodtagere og arbejdsgivere

at resultatet af liberal alliances forslag kan

det stemmer så ikke overens med at vi samtidig forlanger at lønmodtagerne skal blive længere og længere på arbejdsmarkedet samfundet har derfor også en væsentlig

at man rent faktisk får holdt sin ferie

bliver funktionsdygtigt her fra

nu gør det muligt for lønmodtagerne at få et samlet overblik

også her anmode om at få udbetalt sine feriepenge så mange af de ting som

være en beskyttelse af lønmodtageren at man

møder man mange bekymrede mennesker og man møder mange som har ting de gerne vil debattere men jeg kan næsten ikke huske hvornår jeg sidst har mødt en som

have med at gøre det er ikke øverst på den dagsorden jeg møder hos ganske almindelige

som har solgt sin arbejdskraft til en arbejdsgiver går glip af frugten af sit arbejde nemlig de penge man får for

at gå på arbejde for at sælge sin arbejdskraft hvordan kan det være acceptabelt at den situation overhovedet kan opstå kan ministeren

her

og foreslår at de løbende udbetales af arbejdsgiveren sammen med lønnen så renterne tilfalder lønmodtageren selv

det nuværende feriepengesystem

i mange år og er en integreret del af den danske ferielov alligevel er det således at ikke alle lønmodtagere får hævet deres feriepenge

det er absolut ikke tilfredsstillende og det tyder på at vi godt kunne se på mulighederne for at forbedre det her feriepengesystem således at alle lønmodtagere ville få udbetalt deres egne optjente penge

men et forslag om en løbende udbetaling af feriepengene til lønmodtagerne

sammen med lønnen og lønmodtageren skal have sin normale løn når lønmodtageren holder sin ferie

så hvis vi skal modernisere lønmodtagernes mulighed for at få egne optjente feriepenge udbetalt på en nem måde kræver det at vi får afklaret hvordan det kan ske samtidig med overholdelse af eus arbejdstidsdirektiv

arbejder med at få det afklaret

sikrer at alle lønmodtagere altså de enkelte lønmodtagere

egne optjente feriepenge udbetalt samtidig med

overholder eus arbejdstidsdirektiv

en udfordring

ikke uvæsentligt

så vi finder sådan set at

og arbejde på en løsning der sikrer at den enkelte lønmodtager får sine egne feriepenge udbetalt og det kunne måske

fordi jeg tror det kræver et

måske ske gennem en automatisk udbetaling således

det er jo ikke det der ligger i det her forslag

den baggrund kan venstre ikke støtte det konkrete beslutningsforslag men vi vil sådan set

gerne se på hvordan

helt absurd at man skal bede om

virker absurd på en liberal men jeg hører altså at venstre

være med til at kigge på hvordan vi så kan sikre os at lønmodtagerne får de penge som de rent faktisk har tjent ved at gå på arbejde og som

støtte det konkrete forslag men det noget man vil se på

til at holde ferie for

er helt i mål med det nuværende feriepengesystem så kunsten er jo at modernisere det her feriepengesystem og sikre at alle lønmodtagere faktisk får deres egne penge og der nævner

har inspireret til liberal alliances beslutningsforslag om ændring af ferieloven men jeg kan allerede nu afsløre at socialdemokraterne ikke støtter forslaget for dette beslutningsforslag handler jo i bund og grund om at afskaffe feriepengesystemet for socialdemokraterne er det vigtigt at en lønmodtager i danmark holder ferie og det handler ikke kun om at dase på stranden men også om helt centrale sundhedshensyn det sikres med ferieloven og igennem en meget lang tradition for at arbejdsmarkedets parter i fællesskab finder løsninger der gavner både lønmodtagere og arbejdsgivere i dag har vi et feriepengesystem der på den ene side tilskynder danske lønmodtagere til at holde deres ferie i ferieperioder

det ikke er muligt for arbejdsgiverne at tjene penge på at

deres ansatte ikke holder ferie det er to grundpiller i reglerne som man vil miste hvis man vedtager dette dette beslutningsforslag dertil kommer at forslaget er i direkte strid med danmarks internationale forpligtelser hvoraf det klart fremgår at feriepenge ikke må udbetales direkte til lønmodtageren medmindre arbejdsforholdet stopper

hensynet til den danske arbejdsmarkedsmodel vi har en lang tradition i danmark for at arbejdsmarkedets parter i fællesskab aftaler en række forhold på det danske arbejdsmarked det gælder i særdeleshed også på ferieområdet dermed sikrer man at reglerne er til gavn for både arbejdsgivere og arbejdstagere uden at man blander christiansborgpolitik ind i det det er en god arbejdsmarkedsmodel generelt og det er en god arbejdsmarkedsmodel på ferieområdet det er socialdemokratiets holdning

det naturligvis vigtigt at reglerne om udbetaling af feriepenge også lever op til

at man løbende skal overvåge reglerne og overveje

kan gøres bedre til fordel for både lønmodtagere og arbejdsgivere

der ikke går på kompromis med den danske model dette beslutningsforslag lever ikke på nogen måde op til de krav her risikerer vi kun at lønmodtagerne ikke får holdt velfortjent ferie hvilket hverken er til fordel for lønmodtagere arbejdsgivere eller det danske samfund

lønmodtagere som sælger deres arbejdskraft til arbejdsgivere

et bureaukratisk system får de så ikke bedt om at få deres egne penge udbetalt og dermed mister de frugten af deres

den løn de har tjent ved at sælge deres arbejdskraft hvordan kan det være et system der beskytter lønmodtagerne og hvordan kan det

være acceptabelt at en lønmodtager kan ende i den situation

ferieloven gør ferieloven sikrer at alle lønmodtagere i danmark har ret til at holde ferie og at de også har ret til at få deres penge pengene

at få pengene udbetalt hvor man skal sikre sig at

få pengene bortset fra nogle ganske små beløb det synes jeg

rigtig fint jeg nævnte jo i min ordførertale at der også

jo en årsag til at man skal have mulighed for at holde ferie man skal have mulighed for at slappe af og jeg tror at

for eksempel ikke er hårdt fysisk arbejde at være folketingspolitiker

rart for eksempel at have ret til at holde

rigtig god mening at man har mulighed for at slappe af i forhold til det arbejde man har og være sammen med for eksempel familie og venner i en ferieperiode den rettighed har vi ikke noget ønske om at fratage mennesker

som socialdemokrat med at lønmodtagere kan miste de penge som de har tjent ved at sælge deres arbejdskraft det er deres egen ejendom at man har et formynderisk system der gør at de skal bede om at få deres egne penge til udbetaling

vil man ikke arbejde for at lønmodtagerne

holder ferie eller har holdt ferie for at få pengene det synes jeg kun er rimeligt

er intentionerne i ferieloven netop at man holder ferie er også det der ligger bag

mindre beløb kan man få pengene udbetalt

også igennem at man kunne få et beløb udbetalt

skrive en erklæring om at man holdt ferie uden at arbejdsgiveren skulle

optjent og vi så gerne at når man kom til ferieårets slutning og

holdt ferie så blev pengene udbetalt per automatik vi rendte så ind i nogle problemer med eu at det måtte vi åbenbart ikke

til et system hvor man siger at pengene

ved vi at hvis der så er lidt økonomisk krise

er bankerne altså hurtige til at skrabe dem ind

men de er beregnet til at betale de faste udgifter i den periode man holder ferie så ved vi er stor forskel på om man er månedslønnet eller timelønnet for de månedslønnede

gerne være med til det men vi kan ikke være med til

er man almindeligt timelønnet eller lavtlønnet

der er flere problematikker i det

finde ud af en ordning

så er det helt fint for dansk folkeparti det er det det vi har

vi blev bare bremset af nogle

en vigtig debat og jeg mener også at

ved nogle af de mangler eller ulemper

system det kunne være i forhold til formynderi

bliver tvunget til at argumentere for det hvis man er tilhænger af det det der er min helt centrale pointe er at der er så mange fordele forbundet med det

at feriepengesystemet er med til

abonnerer på at systemer

det jo sådan at det system som vi har nu er med til at beskytte lønmodtagernes rettigheder og sikre at de får holdt ferie

nationaløkonomisk som jeg ved at ordføreren også ynder at bruge som

lønmodtagernes bedste

det fremmeste argument det andet er og det synes jeg

i bredeste forstand er påskønnet af

er det jo et helt klart signal til os om at det er noget vi som bør bakke op om

at vi har et system

bruge pengene løbende ikke mindst hvis man har en dårlig økonomi det er jo en fristelse man sagtens kan sætte sig ind i men mere bredt sagt

er sandheden jo også at mennesker er meget forskellige og de enkelte menneskers evne til at spare op er derfor meget forskellig jeg mener det vil være rigtig dårligt hvis det ender med

stor gruppe borgere når frem til deres ferie og

har en krone at holde den for her vil jeg især fremhæve at i det danske samfund er der stadig væk en hel del lønmodtagere som ikke er funktionærer

betale husleje mens de har ferie for ikkefunktionærer får nemlig ikke en krone i løn udbetalt under ferien ikke en krone men de får så til gengæld et højere feriepengebeløb så der kan simpelt hen være nogle der bliver sat ud af deres lejlighed fordi de ikke har beholdt feriepengene til ferien skal holdes og derfor er det et dårligt system cirka fem og halvfjerds procent af alle feriepengene i danmark udbetales via de såkaldte feriekortordninger feriekortordningerne er aftalt ved overenskomstforhandlingerne med fagforbundene og de er godkendt af staten feriekortordningen slags garantiordning der administreres af arbejdsgiverforeninger og det indebærer at den enkelte arbejdsgiver har rentefordelen ved at opbevare pengene i virksomheden indtil ferien skal holdes til gengæld

garanterer arbejdsgiverforeningen at feriepengene altid er til stede når ferien skal holdes det forøger danske private virksomheders likviditet med omkring tolv milliard kroner om året vurderer dansk arbejdsgiverforening som jeg har talt med hvis arbejdsgiverne skulle låne disse penge i banken

ville det ifølge arbejdsgiverforeningen koste de private virksomheder mellem fem hundrede million kroner og en milliard kroner om året jeg er meget forbavset over at liberal alliance angriber erhvervslivet på denne måde ved at fjerne en fordel på mellem

milliard kroner om året for virksomhederne jeg troede at liberal alliance som en aflægger af saxo bank var et erhvervsvenligt parti men det kan man så slå fast i denne sal at

liberal alliance ikke er for sfs vedkommende er det et endnu mere centralt aspekt

må man forvente at arbejdsgiverne vil stille krav ved de næste overenskomstforhandlinger som skaffer dem den milliard kroner tilbage som liberal alliance kræver skal fjernes fra arbejdsgiverne og det kan for eksempel betyde at arbejdsgiverne til gengæld ved

næste overenskomstforhandling vil at medarbejderne skal gå ned i løn eller inden for industriens område

overenskomsten står at man har ret til to ugers betalt uddannelse

kan man forestille sig at arbejdsgiverne vil kræve at den ret skal afskaffes til gengæld for

den slags forventelige krav fra arbejdsgiverside som fører til forringelser på andre områder

er lønmodtagerne derfor lige vidt

forslag er et fremskridt forslaget er endnu et bevis på at de liberalistiske teorier ikke holder i praksis og derfor

sf stemme imod forslaget og jeg vil runde af med at sige

vi gerne vil deltage i bestræbelser på at flere lønmodtagere hæver deres feriepenge det kan man nok finde ud af ved forskellige redskaber men det skal være en absolut betingelse at ferien

finde ud af det men dem der ikke tjener så mange penge

mærkeligt menneskesyn sf viser

sørge for at borgerne lægger penge til side til jul eller til deres fødselsdag eller til alle mulige andre begivenheder hvor man har brug for lidt flere penge end man normalt har jeg ved ikke om det er nogle tanker som man leger med i sf så den her omsorg som

aflægger af

erhvervsvenlige et liberalt parti

beskytte folks ejendom og de her penge er jo ikke arbejdsgivernes ejendom

det er nogle penge som lønmodtagerne har tjent og det er deres renter som de

ikke noget imod at erhvervslivet får lov til at beholde flere af de penge som de selv tjener men vi synes ikke det er en god idé

lov til at beholde penge som lønmodtagerne har tjent for det er deres penge

uforståeligt at et socialistisk parti kan acceptere

på og at man støttede sovjet det er stadig væk vores mening med hensyn til

med økonomien

kan det være fristende hvis man har fået sine feriepenge udbetalt at bruge dem

det er jo også korrekt at det kan være

en stor fristelse jeg mener som sagt at mange mennesker har gavn af at der er en sikkerhed for at pengene er til stede

ni og halvfems procent af alle feriepenge i danmark bliver udbetalt og jeg forstår overhovedet ikke at liberal alliance er ude i et togt her hvor de angriber det danske erhvervsliv og skader dem med et minus på mellem fem hundrede million

det er også en af grundene til at der er en del penge der går tilbage til statskassen af de her uhævede feriepenge så jeg mener

liberal alliance hvis man må bruge det udtryk her maler maler fanden på væggen men vi vil gerne være med til nogle ordninger der fremhæver mulighederne for at man som lønmodtager kan

har tre slags feriepenge sådan som jeg kan se det vi har funktionærerne som får løn under ferie så har vi almindelige arbejdere som får feriepenge

opsparet ferie og så har vi den tredje mulighed at vi har noget der hedder feriedagpenge det betyder at hvis man året forinden har været på dagpenge

man få feriedagpenge og holde sin ferie der det er en god kombination men ikke en kombination uden huller

nogle fordele ved det nuværende system som

hvis vi skal diskutere det her nuanceret

spørgsmål ferieloven er en lovsikring af de danske

skal hver enkelt lønarbejder til at rejse krav over for sin arbejdsgiver

civilretten

er efter min mening en af verdens bedste i den forstand at den forhindrer arbejdsgiverne i at snyde med feriepengene fordi de skal indbetales kvartalsvis der er et offentligt system som sikrer at de bliver betalt og hvis ikke de bliver betalt

der kørt en sag mod arbejdsgiveren feriepengene sikrer at alle lønarbejdere har råd til at holde ferie ikke fordi det

fordi pengene findes på en opsparing som er lovsikret

stor glæde at køre ud til den samme arbejdsgiver og sige du har snydt med feriepengene og jeg vil gerne have dem igen kan man sige jeg vil officielt gerne have dem der er en del arbejdsgivere som

betale feriepenge to gange fordi de ikke har fulgt lovgivningen det er deres problem og så har vi fået det på plads på den måde vi deler ikke

synspunkt om at staten er formynderisk ved at sikre feriepenge tværtimod hvis feriepengesystemet afskaffes og pengene i stedet for bliver

det alene medføre at lønnen falder og at de svageste lønarbejdere bliver snydt men vi mener dog at uforbrugte feriepenge skal kunne hæves efter ferieårets afslutning ligesom vi mener at feriepenge ikke skal kunne modregnes i andre sociale ydelser det betyder

ikke en afskaffelse af feriepengene men en styrkelse af lønarbejdernes rettigheder i loven

deres egne penge udbetalt det gør også systemet ganske urimeligt derudover

hele intentionen ligesom falder til jorden det første år så det her er ikke noget ideelt system vi ser så desværre

at der i det her beslutningsforslag ligger de vises sten til hvordan vi løser den knude

sige det i stort set samtlige diskussioner vi har

at når det gælder arbejdsmarkedsforhold bør arbejdsmarkedets parter spille en helt central rolle hvis ikke de i det hele taget skal spille den

være relevant at arbejdsmarkedets parter spiller en meget central rolle i hvordan vi kunne overveje at indrette et bedre feriesystem

der er problemstilling at vi i dag både har timelønnede og funktionærer

dem lagt til side men netop får udbetalt løn under

det jo sådan set løst så er der nogle enkelte timelønnede der får udbetalt

også kun en meget lille gruppe og så er der alle alle de andre

noget formynderiske system som vi faktisk godt på

få lokket arbejdsmarkedets parter til at gå

det har vi ikke løsningen på og det

kan vi jo sådan fornemme at der også er nogle eu retslige ting

så reelt om når de få har problemer med at styre deres økonomi bør man ikke

samme logik kræve statslig tvangsopsparing til huslejen til julegaverne eller måske til alle mulige andre fornødenheder i dag har vi et helt bizart system hvor lønmodtagerne må stå med hatten i hånden for at få adgang til deres egne penge enten skal man bede arbejdsgiveren bekræfte at man vil holde ferie og allernådigst anmode om at få sine penge udbetalt eller også kan man efter ferieåret søge om lov til

at få adgang til sin egen løn hvis man enten

lovgivningen har til formål at sikre at folk holder fem ugers ferie er der nogen der rationelt kan begrunde at alle mennesker i danmark har brug for fem ugers ferie hvis man er i tvivl om at loven vitterlig er et udtryk for formynderi kan man konsultere

ferien skal mindst femten dage gives i sammenhæng hovedferien skal holdes i perioden første maj til tredivete september hvis lønmodtageren har optjent mindre end femten dages ferie er hele den optjente ferie hovedferie

der er beskæftiget med udendørs planteavl skal have mindst ti dage i sammenhæng i ferieperioden herudover skal mindst fem dage gives i tiden fra den første maj til den enogtredivete oktober

det gode argument for at vi fra christiansborgs side skal regulere ferieperioden for folk der arbejder med udendørs planteavl det er der intet godt argument for på samme måde som der ikke er gode argumenter for at folk skal holde femten dages sammenhængende ferie i sommerperioden hvis nogen foretrækker at holde ferie på andre tidspunkter skal de selvfølgelig finde ud af det med

arbejdsgiver ikke med politikerne herinde når det nuværende feriesystem har kunnet bestå skyldes det en uhellig alliance mellem arbejdsgiverforeningerne staten og fagforeningerne for de almindelige lønmodtagere bliver gennemsnitligt set snydt snydt for de renter der rettelig burde tilkomme dem feriepengene er trods alt en del af lønnen og særlig snydt bliver

der ikke lige får nusset med de rigtige papirer så de kan få udbetalt den manglende del af deres løn bliver det glemt eller får man ikke holdt de fem ugers ferie har man lige pludselig ikke ret til de penge man selv har opsparet og tjent

arbejdsgiverforeningerne staten og fagforeningerne fedt på tegner man en kollektiv overenskomst kan virksomhederne slippe for de regler

feriekonto for virksomheder uden kollektiv overenskomst skal medarbejdernes opsparede løn løbende udbetales til feriekonto som medlem af for eksempel di kan man med en kollektiv overenskomst slippe for løbende at skulle udbetale feriepengene det giver en likviditetsmæssig fordel det er en pæn måde at sige på at arbejdsgiverne napper renteindtægterne di angiver selv at et konservativt skøn for besparelserne for virksomhederne er at

prisen for at være medlem af

procent af lønsummen det er selvfølgelig et sjovt sammenfald at mange lønmodtagere lige præcis betaler for at virksomhederne kan være med i arbejdsgiverorganisationerne over deres feriepenge

et sjovt sammentræf at de samme organisationer er tilhængere af det nuværende feriepengesystem

er tingene endnu mere tydelige staten har bevilget sig selv en stor del af renterne af feriepengene penge der tidligere tilfaldt arbejdsmarkedets feriefond og det er ikke ubetydelige midler strukturelt set når det samlede

er så stort som det er tilfældet samtidig tog man i det seneste regnskabsår to tusind og tretten over halvtreds million kroner direkte i resultatopgørelsen det var imens man med finanslovsaftalen for to tusind og fjorten besluttede at inddrage to hundrede og firs million kroner af egenkapitalen for arbejdsmarkedets feriefond det er skammeligt

på sidelinjen står fagforeningerne og ser passivt til imens deres medlemmers løn udhules fagforeningerne har mere travlt med at sikre at alle lønmodtagere får præcis fem ugers ferie end at sikre at man får hele sin løn

på men det er usympatisk at lade det finansiere i feriepengesystemet som en uretfærdig særskat på de flittige og på dem

om at få deres egne penge udbetalt ønsker man fortsat at sikre at folk holder ferie på de tidspunkter og i de mængder som

så bør man i det mindste sørge for at lave et opgør med den nuværende ordning et opgør hvor man sikrer at hverken staten eller arbejdsgiverne

som på alle måder må tilhøre lønmodtagerne andet er at pleje særinteresser uden tanke for almindelig retfærdighed

handler om nogle rettigheder for dem der arbejder som så er blevet forfægtet og aftalt fra starten mellem fagforening og arbejdsgiver

så arbejdsgiverne siger okay dem har vi dem har vi stående organisationerne garanterer så for at pengene reelt er til rådighed også selv om for eksempel arbejdsgiveren går konkurs eller noget andet derfor har man fordelt det på den måde

handler ikke om at man tvangsopsparer eller beslaglægger

at pengene er til rådighed for de mennesker der arbejder ude på det danske arbejdsmarked

lave alle mulige aftaler med hinanden om hvordan pengene skal udbetales og så videre

fint som liberal synes

der gør det muligt for nogen at beslaglægge andre menneskers løn også renteindtægterne af den løn det er et problem det burde også være et problem for en socialdemokrat og det er uforståeligt at det ikke er det men det er et af tegn på at socialdemokraterne egentlig er mere interesseret i at have et godt forhold til deres fagforeninger som jo på den ene eller den anden måde støtter dem jeg ved at

der ligger bag det jeg tror det var sfs ordfører der nævnte at det er noget med under en procent

problemer med det her vi taler om små summer enten fordi det er studerende der har været ude at arbejde eller eller andre ting på det store arbejdsmarked fungerer det her rigtig rigtig fint det sikrer at folk har ret til ferie

hvis arbejdsgiverne ikke længere har rentefordelen

industriens overenskomst hvor man har ret til to ugers uddannelse årligt betalt af arbejdsgiveren

måde kan man jo sige at det der er aftalt omkring feriepengene

er en forhandling mellem arbejdsgivere og fagforbund og mit spørgsmål til liberal alliances ordfører er hvordan mener liberal alliance selv at verden ville være gået fremad

lønnedgang for lønmodtagerne eller at nogle uddannelsesrettigheder i overenskomsten

føre til en lønnedgang

anderledes det vil derfor være en rigtig god idé hvis liberal alliance vil gøre sig den umage at fortælle hvad er det for nogle penge der ikke bliver hævet hvem er det der ikke har hævet

er nemlig dem der er forhindret i at holde ferie

er det for nogle penge der ikke bliver hævet og er der slet ingen ulemper ved at

man kan blive enig med sin arbejdsgiver det er for at beskytte arbejderne mod arbejdsgivernes vilkårlighed

hvornår ferien bliver lagt det er for at begrænse arbejdsgivernes eneret det er det der ligger i loven

heller ikke på er det ikke en fordel at have en kollektiv opkrævning og en statsgaranteret opkrævning af pengene i stedet for at privatisere opkrævningen til hver enkelt

forskellige ting i løbet af deres arbejdsliv og dermed har mange forskellige behov

er det efter vores opfattelse bedre at det er ude på arbejdsmarkedet at man laver aftaler de kan være mangfoldige og de kan være forskellige fordi der er

skabe samarbejde om etikmærket på nordisk europæisk

globalt niveau

regeringen lægger stor vægt på udbredelsen af grundlæggende arbejdstagerrettigheder og bæredygtig produktion danmark støtter også de egnede initiativer der sigter herpå både nationalt og internationalt ikke mindst i fns internationale

også i eu i den forbindelse har vi glædet os over at danske virksomheder i international sammenhæng generelt er ret gode til

en række danske virksomheder som også har tilsluttet sig fns global compact som er et privat initiativ i fn regi for virksomhedernes samfundsansvar det har netop til formål at inddrage private virksomheder i løsningen af nogle af de globale sociale og miljømæssige udfordringer men når det kommer til etikmærkeordningen som foreslås i beslutningsforslaget er regeringen ikke er overbevist om at det er den rette vej at gå måske tværtimod først og fremmest ser regeringen et vist misforhold i at indføre en national etikmærkeordning

næppe sandsynligt at en dansk enegang uden videre vil kunne udbredes på internationalt niveau en af årsagerne til at global compact har vundet bred opbakning og anerkendelse fra erhvervslivet

globale tilgang til udfordringer på hele området virksomhederne som har tilsluttet sig fns global compact har dermed brugt det som en konkurrenceparameter også på

internationale marked i modsætning hertil ville en virksomhed ikke på samme måde kunne anvende en national etikmærkeordning som en konkurrenceparameter på det internationale marked regeringen mener ikke det vil være en god idé at vi går enegang på et så vigtigt område i forslaget nævnes der også flere eksisterende mærkningsordninger blandt andet

at kvantificere sammenlignet med arbejdsmiljø og

at tænke nyt og også søge sammenhæng mellem miljø og socialt ansvar

også vigtigt at vi opstiller realistiske og kontrollerbare krav i mærkningsordningen den del mangler jeg når det foreslås at et dansk etikmærkesekretariat skal kunne foretage uanmeldt besøg på tilknyttede virksomheder i ind og udland for at sikre at de lever til mærkets kriterier det forekommer

noget af en mundfuld i relation til de nævnte miljømærker svanen og blomsten vil jeg også gøre opmærksom på at der for visse produktgrupper allerede indgår krav til arbejdsforhold i produktionen det er en udvikling som regeringen gerne ser yderligere udbygget ligeledes bakker regeringen op om globale standarder for miljø og socialt ansvar for

det kan omfatte en mærkningsordning det var rent faktisk også hvad min kollega handels og udviklingsministeren så sent som i sidste uge

rana plaza i bangladesh så på den baggrund kan

for mig handler sådan nogle mærkningsordninger i høj grad om troværdighed det er det der er afgørende for forbrugerne og jeg stiller så det her spørgsmål kan det lade sig gøre på dansk foranledning at lave

hvor den skal stå til ansvar for hvad der sker i det yderste hjørne i eksempelvis

det spørgsmål som jeg stillede meget kontant og derfor er det ikke fair at udlægge det som om

en positiv mærkningsordning som ikke godkender alt muligt skrammel ude i verden men som kun godkender det vi er sikre på

uanset om det er miljøhensyn eller

skal der jo kontrolleres så skal mærkningsordningen have et kontrolsystem så derfor kan vi jo lige så godt bygge

i international sammenhæng for at fremme den tankegang som ligger bag det her forslag fra enhedslisten hvilke initiativer vil danmark tage i eu

menneskerettighedserklæringen og konventionen om borgerlige og politiske rettigheder

at ansættelser er sket frivilligt et sikkert og sundt arbejdsmiljø at der intet børnearbejde er organisationsfrihed

løn der sikrer tilstrækkelig levestandard alle de her krav skal påses ude i

alle leder af produktionsprocessen og det vil sige lige fra råvarens fremskaffelse og bearbejdning og senere transport herudover

understreges at det er både producenten men også underleverandører der skal opfylde de her krav

det er en ordentlig mundfuld vi har med at gøre og det drejer sig åbenbart

samtidig bemærket at det skal finansieres af statskassen uden at der i øvrigt er sat noget beløb på hvor meget det løber op i i venstre finder vi at det er vigtigt at forbrugerne får relevant information så de kan træffe valg ud fra deres ønsker og behov gennem deres valg er forbrugerne med til aktivt at påvirke varer og tjenesteydelser på markedet

ser vi løbende til allerede i dag findes der et marked for produkter der lever op til forskellige etiske krav så forbrugerne har faktisk en

der er eksempler på private mærkeordninger eksempelvis det der hedder max havelaar ordningen

en etisk mærkningsordning bør være drevet af virksomhedernes engagement i samarbejde med forbrugerne det er ikke statens opgave at være smagsdommer

hvilke etiske kriterier der skal lægges vægt på

apparat af såkaldt smagsdommere der skal vurdere hvad god etik er etik kan

jeg synes man skal lade det være op til den enkelte forbruger at afgøre hvad der skal lægges mest vægt på det er miljøvenlighed menneskerettigheder dyrevelfærd eller hvad vi nu måtte tale om

samlet set kan venstre ikke

vi skal overlade det til dem der sælger produkterne

skal allokeres utrolig mange ressourcer til det system som enhedslisten lægger for dagen her

det skal jo ud i alle lande og kontrolleres der skal være kontrolbesøg uanmeldte kontrolbesøg og jeg

her kommer til at fungere på nogen måde det bliver forbrugerne selv der kommer til at stille krav til virksomhederne og sådan skal

produceret og hvilke forhold

arbejder under det er ikke sjov læsning og det har desværre vist sig at arbejdsforholdene særlig i udviklingslandene er yderst kritisable

det også relevant at diskutere hvordan vi kan få virksomheder og producenter til at give deres medarbejdere ordentlige arbejdsforhold og derfor fremlagde vi allerede i to tusind og tretten en csr handlingsplan der satte fokus på samfundsansvaret i både det private erhvervsliv og hos forbrugerne handlingsplanen indeholder nogle redskaber og principper særlig til brug for de danske virksomheder der opererer på nye vækstmarkeder hvor menneskerettigheder ofte er under pres derudover satte regeringen i kølvandet på tragedien

bangladesh hvor en tekstilfabrik styrtede sammen ind med en række yderligere tiltag der skulle sikre mere ansvarlige

produktions og arbejdsforhold under produktionen af de her produkter og det var blandt andet tiltag som csr abroad øget fokus på csr i regi af eu handelsaftaler og et målrettet samarbejde med dansk erhverv

til at tage ansvar for arbejdsforhold og arbejdernes rettigheder

og i samfundet hvor de placerer deres produktion jeg skal også lige nævne at

nitten ni og halvfems da vi sidst var i regering havde en mærkningsredegørelse der har sat fokus på det her problem vi havde den daværende

dk21 som udmøntede etikdatabasen som jeg havde den store fornøjelse at være leder af i de år den eksisterende

den her problemstilling så socialdemokraterne er altså meget enige med enhedslisten i at vi har et medansvar i forhold til at sikre ordentlige forhold i hele produktionskæden vi mener bare

foreslåede etikmærke er den rigtige løsning på problemet for i en moderne forbrugsjungle hvor der allerede er et væld

er der altså kun én ting som kan forvirre forbrugerne yderligere og det er at få endnu et mærke derfor

den rigtige måde at gøre det på gennemsigtighed og forbrugeroplysning vil vi altid arbejde for det er nødvendige redskaber hvis

et medansvar lige præcis i kampen mod dårlige arbejdsvilkår det kræver naturligvis at man ved hvad man køber hvis man som forbruger skal gøre en forskel med sine forbrugsvalg

socialt ansvar allerede indgår i flere af vores miljømærkninger der eksisterer en stribe redskaber ministeren har nævnt nogle af dem der giver virksomheder mulighed for at reklamere med det når de tager

mener vi ikke at de økonomiske konsekvenser og det omfattende arbejde

er at skulle etablere endnu en ny mærkningsordning

udbyttet mærkninger er én måde at få forbrugerne til at træffe et aktivt valg på men det kræver overskuelighed og troværdighed om de forskellige mærker og det kan for mange forskellige mærker risikere at sætte over styr så vi mener ganske enkelt ikke at det her forslag er den bedste måde at sikre ordentlige arbejdsforhold på

kan socialdemokraterne ikke støtte

ud

til det går i øvrigt kun på produkter hvad med serviceydelser det har vi

findes der andre måder hvorpå man kan oplyse forbrugerne om det her vi mener at de kræfter vi kaster ind i kampen for arbejdstagernes rettigheder i hele produktionskæden er bedst givet ud på den måde vi har valgt at prioritere indsatsen og det er blandt andet igennem csr handlingsplanen

at de virksomheder i hele produktionskæden

faktisk har et incitament til at skulle lige præcis producere under ordnede forhold forbrugeroplysning er vigtig og derfor har vi også sat ind med forskellige initiativer som blandt andet er understøttet både af staten men også af eu over for skolebørn helt ned til tredje klasse

at vi lærer vores børn når de går i skole at være aktivt bevidste forbrugere så de kan stille de krav

medmindre jeg selv tager ud i verden og ser hvordan det er og så finder en fabrik hvor man producerer ordentligt og det er jo ganske uoverskueligt

forbrugeren selv have den opgave hvilken ordning er det så hvis socialdemokraterne siger at det ikke er denne ordning det ikke er dette forslag der er

sociale momenter det fungerer udmærket det som jeg siger er bare at socialdemokraterne

at det skal være en offentligt støttet mærkningsordning fordi det kræver en uendelig stor indsats

økonomisk såvel som

markedsføringsmæssigt verifikationsmæssigt og kontrolmæssigt og hvis ikke man har forbrugernes tillid til sådan noget

står den indsats man faktisk yder ikke mål med resultatet vi ved

og jeg vil gerne opfordre enhedslistens ordfører til at gå tilbage til de undersøgelser der blev lavet i starten af nullerne som handler om lige nøjagtig det her og som slår det fast der er forskningsmæssigt belæg for ikke at gå videre ad den vej hvor et etikmærke faktisk ser dagens

vi er en helt nødvendig betingelse når det drejer

det skal være forbrugernes krav der står i centrum for udviklingen og derfor skal indholdet af en sådan mærkningsordning

faktisk skal brancherne være den primære den primære inspirationskilde til

sagt helt enkelt hvis det er rentabelt at være med i en mærkningsordning skal virksomhederne nok finde ud af at bruge den og rent faktisk

lade etiske kriterier indgå

endt i en blindgyde med en meget enkel forklaring

der bliver på det jeg ved ikke om

det er helt i orden men jeg er ikke sikker på at forbrugerne synes det og så fravælger de

skal der være etiske kriterier i en mærkningsordning

og den enkelte forbruger vil nok ikke være i stand til lige at kontrollere hvordan og hvorledes

er når det kommer til stykket jeg tror at

og sige vi skal have ordnede forhold vi skal produceret andre steder i verden end

bare fordi etikmærket kommer og det hele bliver dyrere

dem som herre christian juhl gerne vil hjælpe i sidste ende

og resten er noget der tjenes undervejs i kæden så det er ikke noget der vil ændre priserne væsentligt men det vil ændre

så gør de det hvis en forretning

op til de krav som enhedslisten vil have jamen så finder

men hvordan vil herre christian juhl få overbevist

fem millioner danskere om at de skal have samme holdning

som herre christian juhl det er ikke lykkedes indtil videre og jeg tror heller ikke at det kommer til at lykkes

forbrugerne og virksomhederne selv planlægge hvordan man vælger det

der sker en transaktion på markedet

er noget der betyder rigtig meget for os

på alle niveauer men det er især på den globale scene at

at det radikale venstre er imod beslutningsforslaget

men jeg jeg vil gerne advare enhedslisten imod at løfte fanen så højt at man skøjter rundt i den blå himmel som jeg synes at man gør her og og

optaget af er jo at at

at finde nogle løsninger i stedet for at det bliver sådan noget

antydninger over for ministeren var direkte uacceptabel det må

er er noget af det som jeg selv har stiftet bekendtskab med dengang jeg

jeg jeg har ikke de seneste tal men

i de forpligtelser der ligger omkring

bæredygtig produktion menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder og vi taler om

og halvtreds danske virksomheder

det betyder så at virksomhederne i høj grad tager et stort ansvar

der sker noget derude og jeg mener at enhedslisten burde være lidt mere konstruktiv

gøre noget på globalt plan i stedet for

herre christian juhl har været inde og se på hvad virksomheden faktisk gør

vi støtter ikke beslutningsforslaget

når ikke engang

hvordan kan vi hjælpe forbrugerne med at vælge lidt mere etisk på de her områder

et valg jeg tror der er tusindvis af danskere

større efterlevelse af arbejdstagerrettigheder og så fremdeles en af de metoder som jeg mener

og det kan være ved mærkningsordninger på tøj

gransket og vurderet

som jo netop tager det internationale

bangladesh er jo at dem må vi sande at

løse alene her i lille danmark

gør det i internationalt regi og derfor er det i internationalt regi man for alvor kan gøre en forskel

virksomhedsrettede initiativer

nogle særlige etiske hensyn og der beskriver man så på privat initiativ hvilke hensyn det er

vi der gerne vil være bevidste forbrugere får en bedre mulighed for

alle sammen hver og en af os

stilling og efterspørge de produkter laver de her mærker

her ting der sørger for at gøre opmærksom på at man tager de nødvendige hensyn og det er jo netop noget som særligt store virksomheder på internationalt plan har mulighed for at gå foran med og på den måde udkonkurrere dem

et meget meget stort personligt ansvar

det er temmelig svært at gennemskue både for den ene og den anden uanset om man er politiker eller om man er privat forbruger

og derfor må man også tage stilling til hvad det så er for mærker man vil støtte og det

hvor de virksomheder der har nogle reelle muligheder for for eksempel at lave de her samarbejder og mærker kan gøre noget når jeg kigger i det her beslutningsforslag

mangler som et kriterie på noget af det jeg gerne vil tage hensyn til

jorden underminerer man for eksempel levegrundlaget for en fattig befolkning ved ved

at fælde træer eller på anden måde udpine den jord

det her med forholdene for for

verdens fattige og for arbejderne handler jo ikke kun

med til at producere produktet men det handler også om de mennesker der skal leve i de områder hvor det bliver produceret

medierne som den bidske vagthund der bider os i

det gør mange af de her virksomheder og producenter heldigvis også og der kan vi glæde os over en

og derfor er det jo et ansvar vi alle sammen må tage på alle de ledder og kanter

på et realistisk plan hvor det realistiske plan i forhold til de her ting hvor det jo slet slet ikke handler om danske vilkår men om noget vi slet

er et internationalt spørgsmål som vi er nødt til at tage i

ikke et dansk industriproblem men et dansk handelsproblem

faktisk har blod på det tøj man sælger i dyre butikker også i københavn derfor er det vigtigt at vi

et fælles ansvar ikke kun et individuelt ansvar vi har i hvert fald som lovgivere pligt til at hjælpe forbrugerne med at kunne gennemskue den her jungle

jo også noget af det skal man lige huske

med til at bidrage til udviklingen i nogle af de lande

at en produktion ligger i et land hvor nogle mennesker får mulighed for at få et arbejde de ellers ikke kunne få jo ikke bare entydigt en dårlig ting så er det vi skal bidrage til at det så ikke betyder nogle fuldstændig urimelige vilkår og der er det bare jeg siger at det kan vi i danmark ikke løse med en lokal mærkningsordning

i øvrigt være fuldstændig urealistisk for

forholdene i bangladesh helt alene uden internationale samarbejdspartnere det her er altså et spørgsmål vi

den store verden men at løfte opgaven alene

slet slet ikke realistisk det vil aldrig nogen sinde kunne komme til at fungere det vi kan er at efterspørge det her det kan vi gøre som individer og det kan vi gøre som land og så kan vi på den måde skabe

grobund for internationale samarbejder og vi kan skabe et marked for at virksomheder og andre private

der er sket mange alvorlige arbejdsulykker

fordi sikkerheden ikke er i orden det vil sige at man som forbruger er efterladt på herrens mark

har i virkeligheden heldigvis synes jeg stor indflydelse det har vi jo set når vi for

økologiske varer masser af mennesker vil gerne købe økologiske varer fordi man vil undgå sprøjtegift som vi alle sammen ved forurener vores drikkevand

formentlig heller ikke særlig sundt at spise produkter der har fået sprøjtegift

nævnt fra talerstolen med mærker som som max

fairtrade hvor man sikrer sig

plantagearbejderne hvad enten de nu beskæftiger sig med at

haft nogle ordentlige arbejdsvilkår og at der i det hele taget er tale om en bæredygtig produktion

noget som mange forbrugere går efter så det betyder jo at der er et stort informationsbehov jeg mener at det ideelt set burde være sådan hvis man kunne nå frem til det

når jeg står i et supermarked og skal vælge

varen om den er fremstillet under nogle forhold der giver rimelige rettigheder for

som har arbejdet med at producere dem og som også sørger for at der er bæredygtighed i forhold til alle de miljøspørgsmål der er så på den måde mener vi i sf at enhedslistens forslag rummer en grundlæggende rigtig god idé

vi har fns system med global compact

ti principper som er

samfundsansvar på en rigtig god måde

mærke på produkter som er fremstillet under de her forsvarlige forhold så jeg mener ikke at global compact ordningen

er et svar på det forslag som enhedslisten

at mærkningsordningen skal finansieres af staten det er nu ikke helt sådan det står der står at mærkningsordningen skal være statsligt finansieret

der kan være tale om at den skal være statsligt støttet

står angivet hvor stor en støtte staten skal give i forslaget er der jo lagt op til at der kan være en diskussion om hvor stor eller hvor lille den statsstøtte skal være det er klart at der skal være en eller anden balance i det sådan at

stryger op i himlen men jeg tror da at mange ting kan lade sig gøre også ud fra den idé som enhedslisten her er kommet med så er det jo fuldstændig rigtigt som man også har sagt her i debatten

det bør være sådan at det også er noget man arbejder med internationalt så sandt så sandt men sagen er jo den at der er en række situationer hvor det er vigtigt at der er nogle lande der går

har også enkelte gange været danmark der er gået foran og kommet med det gode eksempel som kan inspirere andre lande og som måske kan inspirere eu

så på den måde må man jo se politiske udviklinger som en proces man man kan ikke altid få den store forkromede løsning fra starten og så må man jo

det som kan lade sig gøre og så

arbejde videre med det så på den måde

er sf positive over for enhedslistens

arbejdsforhold og lønninger og alt muligt andet godt i

at de ting skal blive bedre men det her er på ingen måde løsningen der sker

mange glædelige ting på det her område i de her år rigtig mange endda hundreder af millioner af mennesker er gennem de sidste årtier blevet løftet ud af fattigdom velstanden stiger i verden er alting perfekt nej

bestemt fn

er det man kalder ekstrem fattigdom udryddet

vil kinesiske lønmodtagere være på

man har i europa så det går rigtig rigtig godt og det skyldes ikke at man har fået fiffige idéer om mærkningsordninger

at

enhedslistens fjende nummer et kapitalismen er blevet mere udbredt og har løftet

naturligvis meget meget glædeligt

vil ikke have nogen som helst effekt andet end at

ikke hjælpe de mennesker som dens intention er at hjælpe

er rigtig rigtig positivt og det skyldes som sagt ikke at man har de her mærkningsordninger

kigge på arbejdsforhold i bangladesh og synes at de er forfærdelige men det vi skal huske på er jo at se tingene i en sammenhæng

heller ikke så gode arbejdsforhold i danmark vi har altså været gennem en udvikling det er

er nogle der mister deres arbejde eller at arbejdet flytter nogle andre steder hen så det bedste man kan gøre er altså at sørge for at nedbryde handelsbarrierer sørge for at markedsøkonomien får lov til at virke

at have ret til at vide under hvilke vilkår

så kan jeg vælge om jeg vil købe dem der er produceret under ordentlige

jeg meget modstander af det burde man ændre ude i kina der burde være mulighed for at man kunne organisere sig frit som lønmodtager når velstanden

stiger derude siger det jo noget om hvor effektiv markedsøkonomien er

alligevel kan være med til at løfte mennesker op på et højere velstandsniveau også selv om

dansk forstand men at

er forkert tværtimod er at hvis man ser på de lande som har udbredt den

ført til elendige forhold for lønmodtagerne

den computer vi har her eller den kop kaffe vi drikker er produceret under umenneskelige forhold

gøre noget ved på mange måde både ved at styrke lovgivningen og ved at styrke den internationale fagbevægelse og civilsamfundsorganisationerne men vi skal også gøre det lettere for forbrugerne der gerne vil træffe et ansvarligt og solidarisk valg når de handler derfor foreslår vi at der oprettes et etisk mærke som skal gøre det muligt for forbrugerne at vælge produkter der er produceret under forsvarlige forhold for arbejderne

der findes allerede gode eksempler

og giver en god vejledning til forbrugerne og følger op på produktionen der kommer også mere og mere mærkning på tekstilområdet men på rigtig mange produkter er forbrugeren lige nu efterladt på herrens mark

reelt ikke har mulighed for at foretage et ansvarligt valg et etisk mærke der kan anvendes af producenter der sælger i danmark vil på samme måde som miljømærkerne og økologimærkerne gøre det muligt for forbrugerne at vælge produkter der er produceret under ordentlige vilkår og at fravælge de produkter som er produceret under umenneskelige forhold dette vil samtidig give virksomhederne

et øget incitament til at respektere arbejderrettighederne i modsætning til i dag hvor det alt for ofte er en god forretning at tilsidesætte

og dermed legitimitet af sådan et mærke og det er derfor nødvendigt at vi fra statens side er klar til at investere i at få et etikmærke til at fungere der findes flere fortilfælde for mærkningsordninger som har fået offentlig støtte

fungerer rigtig godt miljømærket svanen og blomsten som administreres af dansk standard og miljøministeriet har sikret

vi vil med det her forslag gerne se på mulighederne for at oprette et etisk mærke

til at administrere mærket som skal bestå af repræsentanter for ministerier fagbevægelse forbrugerorganisationer menneskerettighedsorganisationer detailhandel og erhverv kort sagt aktører der allerede arbejder med området

for eksempel organisere det sådan at der oprettes et

fra selskaber som ønsker etikmærket på deres produkter og står for overvågningen af at kriterierne overholdes

skal omfatte at varen er produceret i respekt for folkeretten fns menneskerettigheder og fns retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv og grundlæggende arbejderrettigheder baseret på ilos konventioner kravene skal gælde i alle led af produktionsprocessen det vil sige

kæden af underleverandører tilsyn og vurdering af om kravene overholdes

civilsamfundsorganisationer og myndigheder i produktionslandet

oplagt at inddrage mæglings og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd oecds

computere og kopper med kaffe unfair vilkår har allerede udkonkurreret tusindvis af danske arbejdspladser

erkender at en del danske virksomheder har fundet vej til at profitere på de elendige vilkår for eksempel i tekstilindustrien så på den måde vil jeg gerne anbefale forslaget og jeg siger tak for bidragene jeg ser

ikke nogen problemer som dem venstre peger på nemlig at det skulle blive et stort monstrum af et

andre mærkningsordninger har jo fundet et naturligt leje og i i samarbejde med branchen skal regningen selvfølgelig også betales af dem der har en fortjeneste af sådan en mærkningsordning det er ikke en ren statslig udgift og

skrevet i forslaget ud over det

kan vi sagtens lave i danmark og vi kan starte på en proces som så kan bringes med til eu og som

fn sådan at vi får udbredt ordningen

være et godt supplement til de initiativer der tages i forvejen af fagbevægelse og af

at finanslovsforslaget for to tusind og seksten skal indeholde en en årig forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler i to tusind og seksten og at finansieringen

findes som led i finanslovsforslaget for to tusind og seksten regeringen har samtidig besluttet at el og brintbiler efter to tusind og seksten skal indpasses i de generelle regler for registrerings og ejerafgift

det er over en længere indfasningsperiode dermed skaber vi også den langsigtede sikkerhed

afgiftsreglerne for el og brintbiler som branchen efterspørger i relation hertil er jeg også enig med enhedslisten i at der skal findes en løsning på at den nuværende afgiftsfritagelse udløber ved udgangen af to tusind og femten det skal fortsat være attraktivt for danskerne at vælge en elbil så vi kan sænke vores energiforbrug og reducere vores udledning af drivhusgasser derfor skal elbilerne ikke betale fuld registreringsafgift efter de gældende regler fra to tusind og seksten det siger sig selv i to tusind og fjorten blev der solgt

i årene to tusind og elleve til og med to tusind og tretten tilsammen jeg glæder mig over dette mindre gennembrud for elbilerne som peger på at de så småt er ved at blive konkurrencedygtige i min optik peger dette mindre gennembrud også på at den rigtige løsning ikke er en forlængelse af afgiftsfritagelsen i fire år fire år er lang tid og et teknologisk gennembrud sammen med en afgiftsfritagelse kan hurtigt medføre et stort statsligt mindreprovenu og en uheldig stor konkurrencefordel for elbilerne i forhold til de øvrige drivmidler enhedslisten foreslår at finansiere en forlængelse af afgiftsfritagelsen med uforbrugte midler fra den nugældende afgiftsfritagelse det er desværre ikke en mulighed det ville ellers være belejligt hvis der lå omkring to

og som vi kunne bruge på en løsning

gør der ikke og pengene skal derfor findes et andet sted

også gerne benytte lejligheden til at kommentere bemærkningerne til beslutningsforslaget om at regeringen grundlæggende ikke har gennemført initiativer der skal begrænse transportens

som enhedslisten selv anfører

har regeringen blandt andet forlænget afgiftsfritagelsen for el og brintbiler fra to tusind og tretten til to tusind og femten vi har også gennemført andre initiativer til fremme af alternative drivmidler med energiaftalen for to tusind og tolv er der for eksempel afsat halvfjerds million kroner til infrastruktur og forsøg

videreførelse af den generelle

som led i aftalen for finansloven for to tusind og femten blev der afsat i alt fjorten million kroner til tilskud til elbusser i perioden to tusind og femten til

under puljen til klimatiltag ved samme lejlighed blev der afsat tretten million kroner til initiativer inden for erhvervsrettet indsats for grøn

offentliges indkøb af køretøjer samt energirigtig transport i trafikselskaber og kommuner som enhedslisten selv anfører

flere tiltag for at fremme den kollektive transport det reducerer alt andet lige biltrafikken på eu niveau har regeringen aktivt støttet og fremmet en ambitiøs grøn klima og energipolitik i eu på transportområdet har vi blandt andet støttet de nu vedtagne stramme krav til bilers

ske ved fortsat at fremme køretøjer

derfor vil regeringen som nævnt foreslå en en årig forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler og indpasning i de generelle regler over en årrække regeringen kan derfor ikke tilslutte sig en fire årig forlængelse eller den foreslåede finansiering

der findes en løsning hen i november

man kommer efter august går der altså en halv år

man får den og så er det altså for sent i forhold til at give den stabilitet

jo en gentagelse af sidste valgkamp de gyldne løfter

bliver udstedt med rund hånd og finansieringen må vi se på senere synes ministeren ikke

her forslag fra regeringens side det foreslår man konkret finansieret på

med folketingets partier og får lavet en aftale så det er

spille med fordækte kort at sige at det må man tage senere hvorfor vil ministeren ikke få løst det her problem nu hvorfor vil ministeren ikke skabe en aftale hvor der er fundet en finansiering i stedet for at det her kommer til at ligge sammen med de utallige andre regninger

regninger der ligger overstiger jo allerede nu langt det beløb som regeringen har til rådighed i sin finanslov hvorfor dog ikke få lavet en aftale

havde det med ved sidste finanslovsforhandling og blev der afvist hvad er det så der skal få os til at tro at den næste finanslovsforhandling vil

resultat at vi gennemfører det ja vi har skatteministerens ord for at

det vil man lægge frem men en finanslovsforhandling er jo en giv og tag forhandling

allerede i sit regeringsgrundlag i sin tid bebudede at man ville komme med en større omlægning af hele registreringsafgiftssystemet

det her er jo bare en lille flig af det og derfor kan man jo undre sig over hvad det er der gør at det lige pludselig

er en meget meget stor usikkerhed i branchen og at den usikkerhed jo ikke fjernes når man ikke ved om man er købt eller solgt i forbindelse med en finanslovsforhandling

minister leveringstid på elbiler hvis man køber en elbil i oktober og får den leveret i marts skal man jo betale registreringsafgift af den til den tid hvis ikke afgiftsfritagelsen

konkret løsning på det så derfor bliver

så håndfast som regeringens mange løfter inden man trådte til

sagde statsministeren og vi står her i to tusind og femten

er jeg sikker på at herre benny engelbrecht og andre socialdemokrater ville have kritiseret os rigtig meget det gør herre benny engelbrecht og andre socialdemokrater

og så ikke fremlægger finansieringsforslag så er det meget slemt og socialdemokraterne opretter hjemmesider hvor der står noget om det og så videre hvad er årsagen til at dansk

den her melding i går om elbilernes fremtid

se om enderne kunne mødes

som flere har været inde på i dag så kan vi jo risikere

at regeringssammensætningen

skal til at kigge på en ny finanslov og vi hører jo intet løfte fra venstre eller fra højrefløjen om

elbilerne og derfor er usikkerheden lige lige så stor som den var i i forgårs hvorfor har skatteministeren

og klima og energiministeren ikke indkaldt os til forhandlinger så vi eventuelt kunne finde en finansieret løsning her og nu

forstår jeg heller ikke helt hvorfor det kan blive

om hvad regeringens hensigt er men der er partier i folketinget som ikke gør

det så skulle være vores udfordring jeg mener at det må være sådan at man tilkendegiver

man har i sinde at gøre regeringen har tilkendegivet ganske klart hvad vores hensigt er vores hensigt er at fremsætte et finanslovsforslag som indeholder en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler og brintbiler i

har elbiler i danmark at vi får det finansieret inden for systemet det er også sådan jeg forstår regeringsgrundlaget

blevet lovet var at vi fandt en løsning inden for det eksisterende afgiftssystem så jo

ordførerne og partierne til en forhandling for at finde en finansieret løsning her og nu

diskuteret i starten af det nye år men der er altså ikke sket noget

for nu vil regeringen så skabe klarhed med et uforpligtende og ufinansieret tilsagn om at forlænge afgiftsfritagelsen med et enkelt år og derefter gradvis indfase elbilerne i det gældende afgiftssystem finansieringen ja den kommer senere jeg forstår godt at elbranchen i går var kritisk for det er jo ikke en reel løsning

regeringen lægger op til det er en hensigtserklæring det er et løfte uden dækning for det her er jo langtfra den eneste regning som regeringen skubber foran sig girokortene på finansministerens bord hober sig

der ligger en afghanistanstrategi der ikke er finansieret terrorpakken er der heller ikke fundet finansiering til regeringen er kommet med et ungdomskriminalitetsudspil som også skal finansieres på samme måde

hul alt det skal regeringen finde finansiering til på næste års finanslov men alene afgiftsfritagelsen for elbiler bruger faktisk regeringens økonomiske råderum så pengene er der simpelt hen ikke

er et forslag om at forlænge afgiftsfritagelsen i fire år det er et forslag til en pris på over to milliard kr og finansieringen er at bruge penge der allerede er en del af finansieringen af skatteaftalen for to tusind og tolv og de penge kan ikke engang enhedslisten bruge mere end en gang det kunne ellers have været muntert i venstre vil vi gerne fremme nye teknologier på bilmarkedet vi stod selv bag afgiftsfritagelsen for el og brintbiler under vk regeringen og vi var med til at forlænge afgiftsfritagelsen i to tusind og tolv det var fuldt finansieret

skal man tage fat kunne man jo selvfølgelig overveje om den nuværende definition og den nuværende tilgang er for snæver for hvorfor alene satse på el og brintbiler der er andre teknologier der også trænger sig på

derfor vil venstre gerne undersøge muligheden

tage en mere teknologineutral tilgang således at forskellige drivmidler indtænkes i stedet for alene at fokusere på el og brintbiler for nogle få uger siden stod jeg her i folketingssalen og spurgte skatteministeren

tænkt sig gøre ved ophøret af afgiftsfritagelsen for el og brintbiler da svarede ministeren at der var flere forskellige modeller under overvejelse men i stedet for at indkalde til en forhandling hvor der

kunne skabes en bred og holdbar løsning på problemstillingen kom regeringen så i går med sit ufinansierede udspil og det er som bekendt ingen

derfor burde regeringen kalde til forhandlinger så der kan skaffes en finansieret løsning som giver klarhed over vilkårene for fremtiden det er en gratis omgang som regeringen er kommet med og det lader til jævnfør den diskussion der var her tidligere

at regeringen tror at den kan bluffe sig igennem en valgkamp det er set før at de gyldne løfter bliver udstedt og så må man forholde sig til regningen efterfølgende eller løbe fra løfterne det har vi jo en regering der er verdensmester i alternativet er at regeringen har opgivet at være regering efter næste valg og regner med at det nok er nogle andre der skal samle regningen op uanset hvad er det ikke særlig sympatisk det

særlig klargørende for den problemstilling vi forholder os til nu der burde blive indkaldt til forhandlinger nu så vi kunne finde en holdbar løsning en finansieret løsning så der var klarhed om reglerne fremover enhedslistens foreliggende beslutningsforslag er i samme kategori som

efteråret i finansloven

elbilerne uanset om modellen er en fuld afgiftsfritagelse eller en afgiftsfritagelse der måske over en årrække

skal udfases eller hvad man nu kunne forestille sig men en fuldt

som sikrer at vi giver et incitament til at

interessant at tage en forhandling med skatteministeren fordi skatteministeren

er lagt frem er jo også meget meget uklart

det er jo ikke meldt klart ud fra regeringens så ikke engang det har vi på plads så derfor er der da brug for at vi får en forhandling så vi kan forholde os til hvad der kunne være af forskellige modeller som fremmer det formål og sikrer klarhed og sikrer at der er nogle vilkår som gør at man ikke går fra nul til en hundrede og firs procent

hundrede og firs procent fra den ene dag til den anden det kommer også til at koste nogle penge og derfor vil jeg spørge

ordføreren om ordføreren er enig i princippet om at finansieringen skal findes inden for det

mulighed for hvordan det skal finansieres men det forudsætter at vi får en forhandling

kender venstres ordfører jo også bliver fortsat

det kan ikke være meget mere klart end det men jeg noterer

venstres ordfører står på talerstolen og siger at venstre gerne vil fremme elbilerne derfor er det jo ret relevant at få at vide her i dag hvad venstres svar er til elbilbranchen til kommuner og regioner til

bilkøbere som har efterlyst svar og det er et meget kort svar venstres ordfører kan give mig for det

set klares med et ja eller et nej vil venstre forlænge afgiftsfritagelsen ja

disciplin overlader jeg trygt til regeringen jeg tror godt danskerne kan gennemskue at her er der tale om endnu et gyldent løfte endnu et løfte der ikke er finansieret endnu en regning der hober sig op sammen med alle mulige andre regninger som regeringen siger de håndterer

på den anden side af et folketingsvalg det synes jeg ikke er ærligt vi vil gerne være med til at finde en holdbar løsning nu det mener vi ville give den fornødne klarhed og derfor opfordrer vi regeringen til at indkalde til forhandlinger så vi i fællesskab kan lave en aftale som sikrer at det er

have elbiler og at der er kendte stabile rammer og at de

ikke bare med gyldne løfter og

for branchens skyld for forbrugernes skyld

den tryghed og den afklaring her

når venstre nu siger at de vil elbilerne

forslag hvorfor er finansieringen så ikke lagt frem

det lover vi finansieringen kommer måske nok muligvis engang

alt muligt andet lad os da få afklaret sagen nu vi kan tage en forhandling og så må vi se om vi kan få enderne til at mødes

må det være oplagt for venstre at pege på en løsning selv svaret er vel ikke at sige at vi skal indkalde til forhandlinger

det så skal håndteres hvis ikke regeringen gør det godt nok

hvad er omkostningerne hvordan kan vi lave lave en aftale men alt det forudsætter jo en forhandling og jeg står

gerne tropper op til en forhandling for vi vil gerne

støtte en afgiftsfritagelse i en år

det vil man gerne efter en forhandling med

set enig i betyder det at at vi for eksempel

indkalde til forhandlinger inden sommer

fortsatte afgiftsfritagelse om den så skal vare en år

man kan selvfølgelig diskutere om en års afgiftsfritagelse i

om at danmark skal være fri af fossile brændsler i to tusind og halvtreds og hvis vi skal nå det mål

er det afgørende at få transportsektoren med

fritagelse for registreringsafgift for el og brintbiler den gælder som det ligger på bordet nu i to tusind og femten

det altså os politikere at sikre at der også i seksten og efterfølgende er et marked for elbiler

på at finde en langsigtet løsning som kan give de nødvendige stabile og fremsynede rammevilkår for elbilbranchen

havde nogle nok rystet den model ud af ærmet vi ønsker at sikre at der er arbejdsro til alle de parter der arbejder med at lave modellen og derfor har ministeren jo også

kunnet melde ud at regeringen vil forlænge

for elbiler til og med to tusind og seksten som en del af finansloven for to tusind og seksten

der også er et marked for elbiler i to tusind og seksten vi er enige i at der er brug for at få skaffet tryghed

sikre den tryghed nemlig

så uklare som de er altså noget så simpelt som et ja eller nej til om man støtter

afæske venstres ordfører

man som venstres ordfører står her på talerstolen og siger at den tryghed er så nødvendig

det synes jeg er bekymrende

som ønsker at kende fremtiden for elbilerne over at vi ikke kan få et klart svar fra venstre vi kan få en lang sang fra de varme lande et måske

og derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget men vi deler jo fuldstændig enhedslistens ambition

og målsætning om at der også skal være et marked for elbiler

hvor venstre kunne sidde i spidsen og som ikke vil

min kritik af det her har ikke gået på at regeringen og regeringspartierne gerne vil gøre noget for elbilerne

giver det ikke nogen sikkerhed for branchen det giver ikke nogen sikkerhed for dem der

vil købe en elbil med mange måneders leveringstid hvis de ikke ved om

regeringsskifte og om venstre er i spidsen og egentlig

været så godt hvis vi havde gjort som der stod i regeringsgrundlaget netop

bredt på afgiftssystemet og fundet en provenuneutral løsning som derigennem kunne have finansieret en eller anden form for for fortsat model

forhandle den finansiering og den løsning ud af finanslovsudspillet

og den sikkerhed der er brug for for forbrugerne

må også meget gerne komme på banen ved at sige at man støtter det her det er meget meget enkelt og det

sådan set giver usikkerheden er at vi ikke kan få det svar her i dag og den usikkerhed og bekymring deler jeg

og derfor er det også den nuværende regerings ansvar at sikre den sikkerhed for branchen

tidsperspektiv i det her hvor vi ikke ved hvilken regering der sidder til efteråret og forhandler finanslov

garanti for for branchen og det kunne man gøre ved at indkalde partierne til

finansieret løsning der lå inden for det nuværende afgiftssystem og hvor man ikke skulle ud at finde en lille halv milliard på en finanslov

masser af velfærdsområder der også kunne trænge til de penge

en solidarisk løsning hvor de biler der sviner allermest skal være med til at finansiere en grønnere bilpark nøjagtig som det er regeringens

senest ved finanslovsforhandlingerne hvor vi foreslog det

tvinge regeringen ud af busken og efterfølgende har vi heller ikke kunnet

lige pludselig noget og der kunne man jo skabe klarhed ved at sige

har da et forslag til finansiering så det kunne jo også tilfredsstille den anden side af salen og i stedet for at hele branchen i hvad

man måske i virkeligheden samle hele tinget hvis man var lidt mere villig til at

på en måde hvor man kan tage højde for hvad der kan ske af teknologiudvikling og teknologispring og al det her for elbilerne

er sådan set enig forlængelsen

for at sikre at man har ordentlige arbejdsvilkår og for at sikre at der kommer noget ordentligt og gennemarbejdet så vil

det kan man så vælge at bruge som anledning til at lave polemik og ikke selv svare på hvad man vil gøre med sagen som venstre har gjort eller man kan vælge at komme med

jeg også hører herre henning hyllested gøre nemlig en anerkendelse af

at finansieringen af det her bliver en del af regeringens finanslovsudspil så medmindre der er nogle der møder frem og vil forhandle det ud

der bekymrer mig at vi ikke kan få et svar fra de borgerlige om hvorvidt de kommer til at møde frem med det for øje at forhandle det her ud

borgerliges finanslovsudspil der forhandles

det der giver den store usikkerhed der er da det der giver den utryghed som vi har hørt hørt branchen og forbrugerne beklage sig

eller hvad for jeg jeg tror alligevel at

ordføreren er af den opfattelse at realiseringen af forslag som man er positivt indstillet

nøje sammen med hvad det er for en finansiering så hvorfor dog ikke få det her afklaret nu i stedet for at det

at høre det vi mangler at få svar på her i dag er om venstre vil være med til at sikre at afgiftsfritagelsen bliver forlænget med

eller et nej men jeg hører ikke noget svar fra venstres ordfører i den sædvanlige snak om ubetalte regninger og notoriske fakta som jeg helt ærligt ikke mener vi kan bruge

til elbiler i mindre

sige at ambitionen om at

så det passer simpelt hen ikke at vi ikke har gjort andet det andet er

når vi har lavet de analyser der skal til

i kølvandet på at vi har skabt ro omkring det her

er ikke sådan at regeringen kun forlænger afgiftsfritagelsen og intet andet gør det er bare lige for

de bagvedliggende tanker så det vil jeg spare forsamlingen for

jeg mener også det er rigtigt at finde finansieringen i forbindelse med prioriteringen når vi når til finansloven

tager en hel branche som gidsel i et eller andet spil mellem fløjene skal man indkalde til forhandlinger eller skal man ikke skal man komme med finansiering

bare at sige jamen det må afvente finanslovsforhandlingerne

kører og imens kan branchen gå og være usikker på om det hele overhovedet bliver til noget

sidder der til den tid så var det ikke på tide at det radikale venstre virkelig her påtog sig den rolle som man jo har excelleret i

at bygge bro over fløjene i den her situation så en branche

spilfægteri det handler om at

regeringen det tror jeg vi har tilfælles med mange andre partier abonnerer på synspunktet om at det her er vigtigt det er vigtigt

det er vigtigt at vi fremmer rammevilkårene for elbiler vi ønsker flere elbiler vi ønsker

markedet at det er dem der kommer til at dominere det

vision i det her og den vision deler vi og så skal vi finde en løsning i forhold til finansieringen som vi også kommer til at løse ligesom vi har gjort det alle de andre år også i samarbejde med enhedslisten

afvente forhandlingerne om finansloven som finder sted i oktobernovember og en finanslov

så er løbet kørt som som jeg tidligere var inde på er eksempel en leveringstid på biler

nu ikke ved hvad man skal betale for den bil man bestiller i oktober

hundrede og fem og firs procent det er klart at det er

det radikale venstre skulle vise sig som et ansvarligt regeringsparti og prøve ligesom at samle de fløje her

virkeligheden er skruet sammen og det vil jeg gerne kvittere for men vil ordføreren så ikke indrømme at der vil blive skabt sikkerhed

der kan laves en aftale allerede før sommerferien i stedet for at det bliver i en sen nattetime ovre i finansministeriet at det her muligvis kan

at prioritere det store husholdningsbudget så synes

uanset om det er vk regeringen eller hvilken slags regering på blå side der sidder der

et forløb hen imod finansloven hvor der er

og der er forskellige ting vil have finansieret

hundrede og firs procent den nuværende fritagelse er jo noget der blev vedtaget med skattereformen i to tusind og tolv

der finansieret ved en udligningsafgift på dieselbiler

ikke var en del af og vi stemte da også nej til den del på grund af

finansieringen men det er uden tvivl rigtigt at elbiler vil stige meget hvis man

en så stor afgiftsstigning fra den ene dag til den anden og det vil jo åbenlyst ødelægge markedet fordi man ikke ved hvilken

at betale jo det gør man hvis vi ikke gør noget

det problem fordi det først skal løses i en finanslov der bliver vedtaget sidst på året og som herre henning hyllested også har gjort på i sine spørgsmål skaber det netop ikke den ro som branchen gerne vil have omvendt må jeg vel også sige at

rammevilkår som man potentielt

en kortsigtet løsning som regeringen har meldt ud med

er brug for er netop en mere generel omlægning af bilafgifterne og gerne en omlægning som er mere

det kunne være brændstofforbrug det kunne være støj det kunne være sikkerhed og være en række andre

som kunne være gældende der ville elbilerne jo også naturligt komme til at

ud på positivlisten og derved

ikke slippe med nul procent i afgift hvert fald slippe meget billigt på samme linje med andre miljøvenlige teknologier som blandt andet hybridbiler som jo også kunne være en teknologi som

ikke nødvendigvis alene er elbiler det gode ved den løsning

i en generel omlægning er jo også at vi

teknologineutral så det ikke er os her i folketinget

vinderteknologierne det synes jeg ikke

noget der oprindelig var i regeringsgrundlaget hvor man havde sagt

fald et løfte man ikke kunne holde fordi vi nu er

fald så tæt på et valg at det ikke kommer på den her side af valget men angående regeringens

at det er en ganske fin udmelding men det er jo en ren gratis omgang når der ikke er nogen finansiering med

ærgerligt og tyndt at man bare henviser til en finanslov som først kommer senere

ikke kan støtte det her konkrete forslag på grund af finansieringen som vi ikke var enige i

kan også forstå på skatteministeren at de penge slet ikke ligger i kassen nu som et disponibelt beløb og så vil jeg sige at vi

med en omlægning af bilafgifterne så man derved fik puttet elbilerne og andre

også kan lave en lidt mere langsigtet løsning i stedet for det her stop and go system som vi har

pokkers

at man afskaffede samtlige afgifter på biler og benzin det koster tre og fyrre milliard kr

det ud af en finanslov ja så er det finansieret det er det jo naturligvis ikke og den argumentation er jo

ikke nogen mening og derfor er det ikke et simpelt ja eller nejspørgsmål

at gøre det så det var jo et mærkeligt eksempel

og seksten og det helt enkle spørgsmål til dansk folkeparti som vi ikke fik svar på før men som vi måske kan få svar på nu er ønsker man

at give den sikkerhed og den tryghed som både bilbranchen elbilbranchen og forbrugerne både de offentlige kommuner og regioner

at forlænge afgiftsfritagelsen med 2016

at vente til november måned deri er der jo

finder vi først en løsning hen i november ja så har man jo stort set ødelagt markedet for

som herre henning hyllested har sagt flere gange i debatten indtil videre køber man en bil i august eller oktober

i efteråret ja så aner man ikke hvad man får af afgift

ordførere til forhandlinger det var jo rigtig godt for

vi lagt pres på et stykke tid så det var godt at høre

undrede os over om det var efter nytår

nu er der så kommet en melding fra regeringen

det giver bare ikke nogen sikkerhed til branchen vi kan risikere at have en helt anden regering til efteråret bestående af partier hvoraf i hvert fald

til nogen speciel finansieringsform og vi har også nogle regeringspartier som siger at de vil finansiere det

finansloven det kunne vi måske godt finde ud af

af bilafgifterne som skal være provenuneutral og som skal fremme en grønnere bilpark i danmark

en model der kan sikre at elbilerne får fodfæste

der differentierede imellem luksuselbiler og almindelige elbiler

i november og indkalde os til forhandlinger

kunnet teste nogle af de partier

endeligt ja eller nej og få skabt en sikkerhed og fået

at

finde pengene på finansloven så

kommer til at være

at de biler der sviner mest skal bidrage en lille smule mere

eller en eller anden form for indfasning

nemlig at vi bliver nødt til at finde en løsning her og nu så vi kan sikre en finansiering

gange så mange skatter fra folk med bil i danmark så registreringsafgiften kan fint

at der er nogen registreringsafgift for elbiler det er finansieret i vores to tusind og fem og tyve plan så der er ingen ko på isen pengene passer og der er et overskud på to milliard i vores plan

men vi støtter jo ikke

gjorde det ved at hæve skatten på arbejde

ville vi ikke støtte det hvis man gjorde det ved at hæve afgiften for andre biler

en afgift for ejere af dieselbiler for at finansiere en afgiftsfritagelse for elbilerne vi synes at folk med dieselbiler og folk med benzinbiler betaler alt for meget i afgifter i dag og vi ønsker ikke at de

pålagt endnu flere afgifter for at finansiere gratis elbiler derfor

fortsat at afgiftsfritage elbiler det er et skridt på vejen til at afgiftsfritage alle biler

kan ikke bakke op om et forslag hvor finansieringen for eksempel kommer fra afgiftsforhøjelser for andre biler

så i vores situation med at vi formentlig vil stemme hverken for eller imod det her forslag vi vil gerne stemme for afgiftsfritagelsen for elbiler men vi

liberal alliance skulle deltage i den her diskussion var at

det forventer liberal alliance vel ikke er man ikke parat til at indgå i en diskussion sådan meget specifikt om afgiftsfritagelsen for elbilerne det være sig

og prøve at finde en finansiering til det jeg er helt med på at der kan være nogle forbehold i forhold til hvad man vil

betingelsen var at man skulle godtage hele liberal alliances regnestykke

som vi kan få ud på landevejene

drejning efter regeringens melding i går om at man

kommer ikke med en adresse på hvordan der skal skaffes finansiering til det

for elbiler det ville vi gerne have diskuteret og også have fundet en finansiering til det vi kan ikke støtte enhedslistens forslag

god idé at man får diskuteret det vi mener konkret at man skal afgiftsfritage

gøre det som led i en større omlægning af registreringsafgiften

nødvendigt at man får kigget på det men vi kan ikke stemme for enhedslistens forslag

en finansiering til hvordan man afgiftsfritager

fra regeringen inklusive finansiering eller synes man det er vigtigt at det er med jeg er ikke

det her er med hvor det er finansieret hvor der er den tryghed og sikkerhed at afgiftsfritagelsen bliver forlænget med

de konservative med på det ja eller

alle partier herinde vi har også en masse forslag til omlægning af hele afgiftssystemet

så bliver det i hvert fald ikke til noget og så har vi jo ikke

afskaffet den usikkerhed som eksisterer i bilbranchen i øjeblikket for branchen såvel som for

man ikke er ude i at man faktisk får blokeret for

at det

at få regeringen på banen det er man så kommet og man kan så diskutere det er også fremgået af debatten i dag hvor godt det er og om det skaber den sikkerhed

selvfølgelig at understøtte den grønne omstilling af transportsektoren som er så nødvendig og som skal til hvis vi skal opfylde

afklare den usikkerhed der er i branchen og hos

vi ved jo at transportsektoren længe har udgjort den allerstørste enkeltkilde

energiproduktion erhverv og så videre på grund af en meget meget bevidst indsats og satsen på grøn teknologi herunder blandt andet vindmøller men vi ved også at udledningen er steget fra lige nøjagtig transportsektoren

det er også korrekt at der er foregået noget der er faktisk

en del tiltag i den her regerings

men begrænsninger i biltrafikken er så til gengæld ikke gennemført i et særligt stort omfang hvis overhovedet jeg vil næsten sige tværtimod man startede regeringsperioden med at droppe trængselsringen som havde været et middel her man droppede kørselsafgifterne på lastbiler reformen af bilafgifterne er udeblevet vi diskuterer nu en meget meget lille flig af den

og vi må sige at et af de midler som rigtig mange peger på herunder en række kommissioner virkemiddelkataloget fra energiministeriet og så videre

om end det har været en smule stigende her fra

udgør stadig væk under en procent

det var jo også denne erkendelse der førte til

man forlængede nu frem til to tusind og

viser jo i et eller andet omfang at der er et potentiale inden for den her branche og man kan

hvis man vil gøre sig den ulejlighed sammenligne det

i norge hvor man jo ligger langt langt højere men jo netop også fordi man der er inde at støtte der betales ikke registreringsafgifter der betales ikke moms der betales ikke bompenge der betales ikke parkeringsafgifter for elbiler i norge

kommer nye modeller

opererer vi jo med en afgiftsfritagelse på fire år og det er selvfølgelig fordi vi godt vil være med til at

skabe sikkerhed for vilkårene i branchen sikkerhed for bilkøberne

sikre en stabil udvikling af teknologien sikkerhed for investeringerne ikke mindst i infrastrukturen i form af ladestandere og ladebokse og og den slags ting

man kan ikke byde branchen var ikke ret mange andre brancher der ville leve med

er uafklarede på den måde frem til

og registreringsafgiften betales jo altså ved leveringen

i marts når man får leveret bilen man skal også være opmærksom på at elbiler jo falder helt uden for den

nuværende lov om registreringsafgifter så det betyder i virkeligheden at elbiler jo går hen og bliver brandskattet sammenlignet med for eksempel biler der kører seksten

et fradrag på fire tusind kroner i registreringsafgiften

seksogtredivetusind kroner elbilerne falder helt uden for det system fordi der ikke i sin tid da loven blev lavet

er taget højde for den teknologi som elbilerne er udtryk for

det er en uanstændig behandling af en branche som i høj grad vil bidrage til den grønne omstilling

for transportsektoren og fra enhedslistens side

vi opfordre ministeren til ikke bare at

sig tilbage og se på hvad folketingsvalget bringer

ministeren ved lige så godt som mig at en finanslovsforhandling er en totalforhandling

trods alt givet tilsagn om at det vil man da gerne deltage i

men hvad så

og ville jo derfor også kunne gå styrket ud fra en forhandling

på den her form for finansiering det vil være rigtig stærkt

og den står vi jo lige over for så jeg vil opfordre til at at vi i udvalgsbehandlingen her

form for beretning hvor vi får pålagt regeringen at de skal prøve at indkalde til en forhandling og så må vi diskutere tingene finansieringen og

at skabe en afklaring inden sommer så elbilbranchen ved hvor den står i hvert fald en år frem i i hvert fald i to tusind og seksten det er stadig ikke godt nok det er stadig væk for usikkert

i de senere år provenuet for registreringsafgiften er i dag cirka otte milliard kroner lavere end det var i to tusind og syv og det er selv om salget af biler har været rekordhøjt de sidste fire fem år det var vist ikke helt meningen da den foregående regering ændrede registreringsafgiften at det skulle gå sådan

de danske bilister blandt andet bidrager til finansieringen af vejene og til at finansiere eksempelvis den kollektive trafik jeg synes også det er rimeligt at de er med til at betale for de omkostninger

miljøet for klimaet og for sundheden som bilkørsel fører med sig

rigtigt at de danske bilafgifter samlet set er høje når vi sammenligner med andre lande men lige præcis afgifterne på benzin og diesel som jo også er noget af det som

er faktisk lavere i danmark end de eksempelvis er i sverige

afgiften på benzin i danmark ligger kun lidt over gennemsnitssatserne i hele eu mens dieselafgiften stort set ligger på eu gennemsnittet når priserne på den benzin og diesel i danmark er på niveau med eller højere end priserne i sverige og tyskland

skyldes det ikke højere danske afgifter men højere omkostninger og højere avancer i danmark det er vurderingen at udlændinge grænsehandler mere brændstof i danmark end vi grænsehandler brændstof i udlandet og udlændinge ville sikkert grænsehandle mere i danmark hvis ikke avancerne på brændstof var så høje her i landet de høje bilafgifter i danmark skyldes især den høje registreringsafgift den høje afgift bidrager til færre biler og til mindre biler

og sundheden til gode en generel reduktion af registreringsafgiften samt af benzin og dieselafgifterne må således også forventes at føre til flere biler til større biler og til mere bilkørsel

og det går imod vores generelle målsætninger på klima og miljøområdet

også gerne punktere den myte at bilerne i danmark skulle være væsentlig ældre end biler i de lande vi normalt sammenligner os med i de andre nordiske lande herunder sverige er bilparkens gennemsnitsalder for eksempel højere end i danmark gennemsnitsalderen for biler i danmark har været faldende de senere år og

og at det i mange tilfælde godt kan betale sig at udskifte en gammel bil med en ny det hænger blandt andet sammen med at vi har et bilafgiftssystem som har indbygget kraftige økonomiske incitamenter til at vælge biler med en lav

har den i de senere år været faldende blandt andet på grund af de fradrag der gives for god brændstoføkonomi

bilerne bedre energieffektivitet og alt

bidraget til et fald nye og energieffektive biler har dermed en stor konkurrencefordel det miljøøkonomiske råd som forslagsstillerne henviser til konkluderede da også i deres rapport fra to tusind og tretten at for de mindste biler svarer brændstofafgifterne nogenlunde til omkostningerne ved bilkørsel jeg mener ikke der er behov for yderligere reduktioner af bilafgifterne end

automatisk er indbygget i form af en tilskyndelse til at vælge de mest brændstofeffektive biler og slet ikke en generel reduktion på en procent

en reduktion af benzin og dieselafgiften

forslagsstillerne refererer i den forbindelse

en reduktion af diesel og benzinafgifterne med en procent betyder også at den såkaldte udligningsafgift på dieselbiler skal reduceres med en

og det medfører yderligere mindre provenu

usikkerhed om beregningerne og selvfinansieringsgraderne og det illustrerer

må lavere afgifter forventes at føre til flere biler og mere kørsel det er imod regeringens målsætninger på klima og miljøområdet og regeringen kan derfor ikke støtte

råd koster det sytten milliard kroner at have biler kørende på vejene men de skatter som opkræves af bilejerne er tre gange så store næsten det er jo en ret vild overbeskatning og det miljøøkonomiske råd siger at det ville være bedst hvis vi generelt havde lavere bilafgifter i danmark sådan at det passede til den omkostning som bilejerne påfører samfundet

de her tal fra skatteministeriet fra to tusind og tretten som viste at der ville komme tredive million

mere i kassen ved at sænke diesel og benzinafgiften med en

det må vel kunne gå lige op i dag også selv om regeringen har ændret nogle

beregningsmæssige forudsætninger er det blevet sådan at det ikke længere giver overskud i statskassen at sænke benzin og dieselafgiften

mange mange afgifter som rammer

situation på skatteområdet

faktisk en risiko eller mulighed for at en afgift er blevet så høj

det er populært sagt

der bliver kaldt lafferkurven som viser at hvis man har en afgiftssats på

hvis man har en afgiftssats på hundrede

aktiviteten og så kommer der heller ikke noget ind i afgift og et eller andet sted derimellem ligger der så et toppunkt hvor man får

en given skattesats det der er problemet

hvis afgiftssatserne er så høje

ind hvis man reducerede afgiftssatsen det er ikke ukendt at vi har konstateret det det er nogle år siden men jeg har været med til

lovforslag i folketingssalen hvor vi reducerede en emballageafgiftssats og budgetterede med at få flere penge ind simpelt hen fordi afgiftssatsen blevet

det er den samme problemstilling

og med de henvisninger der er

er selvfinansieringsgraden på registreringsafgiften

det betyder at hvis hvis de tal står til troende nu siger skatteministeren at

der er nyere tal og det må vi

provenutab der vil være ved at reducere registreringsafgiften med en enkelt procent nemlig fem million kroner

er der i forhold til det svar der henvises til i beslutningsforslaget en selvfinansieringsgrad på

og dermed et merprovenu

lavet nogle opdateringer og dem må vi jo så kigge nærmere på og spørge ind til hvad det er for nogle forudsætninger der er lagt til grund

i hvert fald være overraskende for mig hvis det skal være

fuldstændig knivskarp betingelse at en reduktion i eksempelvis benzin og dieselafgiften

skal føre til at udligningsafgiften

tror ikke balancen ændrer sig voldsomt ved at man reducerer

benzin og dieselafgiften med en procent uden også at tage fat i i udligningsafgiften men alt det må vi jo spørge ind til og se

vi kan reducere afgiftssatser om end i beskedent omfang og samtidig konstatere at der kommer de samme eller måske endda

vi naturligvis vil se positivt på det

spørgsmål som liberal alliance henviser til i beslutningsforslaget

er mulighed for ved at sænke skatter og afgifter simpelt

skal der være ekstremt tungtvejende grunde til ikke at gøre det

sikkert at man selv hvis selvfinansieringsgraden var meget meget stor ville sænke tobaksafgifterne

der er også andre forhold der gør sig gældende

prisen gerne må være så høj at

det kan have betydning

der er nogle afledte effekter i det her forslag som skulle springe voldsomt i øjnene har jeg meget meget svært ved at forestille mig så grundlæggende synes vi at det det er et sympatisk forslag fra liberal alliance som vi

kan få de her tal opdateret med de seneste forudsætninger

de forholder sig nogenlunde som det ligger nu

det meget meget vanskeligt at komme med gode argumenter for hvorfor man så ikke skulle lave den her beskedne reduktion

kunne jo lige så vel være tilfældet men jeg tror ikke at

det ville givetvis blot betyde at danskerne kunne få lidt mere for deres penge og vi synes

er meget interessant at folk får

forbrugsmuligheder det synes vi bestemt er en nobel sag

udbredelsen af biler og de kørte kilometer men jeg tror at det det kunne gøre at

kunne få lidt mere luft i økonomien

bedre sikrere og mere komfortabel det synes jeg

anerkender at mobilitet

er en forudsætning for vækst og at privatbilisme er en integreret del af vores infrastruktur

vores livsstil og og noget der er ganske nødvendigt i store dele af landet for at kunne passe sit arbejde og leve sit liv

en klimaudfordring og en miljøproblematik som tvinger os til at

gentænke vores vaner og hele tiden søge at optimere vores infrastruktur

afgifter på biler infrastruktur og kollektiv trafik i det hele taget som er drevet af pragmatiske overvejelser snarere end ideologi

en procent hver især

vil kunne ske stort set omkostningsfrit og det

to tusind og tolv tretten som angiver at nedsættelsen af afgifterne vil være selvfinansierende

ifølge de opdaterede tal vil det

og på benzin og diesel de svar kom mig bekendt på

det er nogle nye opdaterede tal de kom kort tid efter de tal som liberal alliance har baseret beslutningsforslag på og mig bekendt var det faktisk på foranledning af et spørgsmål fra venstre at de nye tal kom

enten har været positive over for eller har forpligtet sig

torsten schack pedersen vælger

for liberal alliances forslag når han samtidig burde vide at finansieringen altså ikke

socialdemokraterne støtter regeringens målsætning om at danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i to tusind og halvtreds

energiforsyningen men transportsektoren er en udfordring

drivhusgas fra bilerne og det giver da endnu mindre mening når forslaget er ufinansieret

og jeg skulle hilse og sige fra min radikale kollega der ikke kan være med til debatten lige nu

reviderede tal før vi

såfremt der skulle være en lille finansieringsmanko i det kan vi jo bare finde pengene på finansloven ved de næste forhandlinger det ved vi at regeringen gerne vil og derfor kan vi også forvente at regeringen vel kan give opbakning til

har dog haft lejlighed til at læse dem for de

så der er måske nogle nye tal med et endnu mere opdateret grundlag der endnu tydeligere viser at der ikke er nogen selvfinansiering eller at der ikke er den selvfinansiering som liberal alliance efterspørger men altså allerede kort tid efter det svar som liberal alliance baserer deres beslutningsforslag på blev der givet svar til skatteudvalget der viste at den selvfinansiering ikke længere var til stede men som sagt er jeg sikker på at ministeren gerne oversender de nyeste

til statskassen fra sænkningen af benzin og dieselafgifterne og det har han ikke kunnet svare på talerstolen

det her er lidt svært må jeg sige men når der er så høj en selvfinansieringsgrad bør man under alle omstændigheder lade være med at opkræve skatterne altså en selvfinansieringsgrad på for

halvfems procent betyder jo at for hver gang man får ti kroner i kassen ødelægger man

statskassen for hundrede kroner det bør man jo ikke gøre og

lempe med og grunden til det er jo at skatteministeriet er kommet med et svar som forklarer noget om selvfinansieringsgraden ved de lettelser der er foreslået

at hvis man lemper registreringsafgiften med en

at det koster

den skat med en procent tilsvarende

merprovenu på tredive million kroner og det vil sige at selv om man sænker begge afgifter

vil man få et merprovenu i

opkræve afgifter for at opkræve dem

positive konsekvenser hvis man lemper de to ting

man sige at en lavere benzinafgift styrker mobiliteten det gør at det bliver nemmere for danskerne

på arbejde en lavere registreringsafgift gør det en smule billigere at købe biler

måske købte mere sikre biler eller nyere biler med nyere

kunne være mere miljøvenlige

at det er en meget marginal sænkning med en

fint hvis man i udvalgsarbejdet kan få boret mere i hvad de her selvfinansieringsgrader er for jeg kan forstå at der er en del tvivl om

er nye eller gamle tal man bruger men jeg vil da også med en parallel til det

vi lige har behandlet sige at skulle det

negativt provenu så kunne

bare henvise til at det finder vi på finansloven og hvis der ikke er nogen der forhandler det ud

der forhandler det ud ja så er det finansieret og det samme kunne man jo

det giver ikke nogen mening men det er blot for at pege lidt fingre ad regeringen nemlig at den måde de finansierede deres eget forslag på på det foregående punkt på dagsordenen altså ikke giver nogen mening men forudsat at de her selvfinansieringsgrader nu holder vand

en dieselbil kan køre vildt miljøvenligt

man skal lave en generel omlægning af bilafgifterne hvor man

ole birk olesen vil være jamen vi har tal der viser en selvfinansieringsgrad på

de kigger jo ikke på at vi måske står i en situation

er mange partier herinde i salen der har givet udtryk for

hvad vi når vi har lavet en energiaftale bruger af penge på at lave infrastruktur til elbiler

til vedvarende energi så det er jo kun de

umiddelbare omkostninger og ikke det vi som samfund

har besluttet at bruge på en omlægning af vores transportsystem

vores energisystem det er den ene

del af det den anden del er at vi fra sfs side ønsker

offentlig transport vi ønsker at fremme

end det er i dag det er kort sagt

til at hænge sammen og den bil skal man have uanset om den

lavindkomstfamilier i danmark

der overgår til offentlig transport men vi forestiller os ikke en verden hvor der ikke er nogen biler længere det giver jo mening der er store dele af landet hvor det

betale sig at indsætte nok busser og tog til at at det hænger sammen for folk men vi bliver

koster mere og du køber måske en bil der kører længere på literen

kunne liberal alliance jo støtte op om sfs

indføre en mikroskat i finanssektoren og så hæve beskæftigelsesfradraget med tre tusind

end at købe en bil de kan ikke få tilværelsen til at hænge sammen uden en bil

nogen offentlige transportmidler som sf hylder andre steder i danmark hvorfor skal de

bekymrer sig om miljøet og ved at det også koster noget

at få en grøn omstilling på

jeg godt at liberal alliances svar på den slags ting er at

skabe flere biler og mere trængsel og mere klimabelastning det er i hvert fald det helt sikre resultat af det her forslag det tager udgangspunkt i myten om at det at det er dyrt at være bilist i danmark og at bilister

nærmest er brandbeskattede men

område i form af

mindre udgifter for det at være bilist når vi går tilbage til skattestoppets indførelse

videreført uændrede

bilafgifterne og bilbeskatningen i to tusind og syv

fradrag i registreringsafgiften for såkaldt god

kroner per kilometer som en bil kørte over seksten

som blev omfattet af det her vi må bare konstatere at i to tusind og fjorten er det mellem halvfems og fem og halvfems procent af alle biler

det fradrag så det har ikke ret meget med god brændstoføkonomi at gøre længere efter vores mening det betyder jo at en bil som kører fem og tyve

samtidig det også i to tusind og syv

skalaknækket og i dag er det jo så på enogfirstusinde og syvhundrede kroner skalaknækket er jævnligt blevet forhøjet siden nitten halvfems hvor det var i omegnen af tyvetusind

i dag altså som sagt er enogfirstusinde

betyder alt andet lige at bilbeskatningen udhules det bliver billigere at anskaffe sig en bil i og med at man

procent i afgifter og først derefter betaler den høje afgift på en hundrede og fem og firs procent vi har samtidig set et markant fald i benzinpriserne i øjeblikket er det jo

i registreringsafgiften efter vores mening forældede fradrag

i registreringsafgiften på trods af at det er standard i en hvilken som helst bil i dag og noget af det endda lovbefalet det har da også ført til et markant fald i

fra registreringsafgiften et fald i omegnen af otte ni milliard kroner

siden to tusind og syv

så det er blevet markant billigere at være bilist

javel men det er blevet markant

for eksempel var blevet reguleret som et såkaldt gult klip

skatteministeriets regnemaskiner og det er jo ligesom det er i finansministeriet hvor man også

nogle trylle trylle regnestykker kalder jeg dem efterhånden man fandt frem til at

fordi man lægger nogle forudsætninger ind om

se og værdien af den sidsttjente krone og

til overarbejde og jeg skal give dig skal

ændringerne i to tusind og syv

bestemt ikke man kan også sammenligne det med finansministeriets regnestykke for hvor mange der ville falde ud af dagpengesystemet

vi mener at man skal gå en helt anden vej og

lang liste her men jeg kan se at formanden har rejst sig så

og vi vil i en grøn retning inden for transportsektoren

trækker efter vores mening i den modsatte retning men vi har ikke nogen problemer med

man kan altid diskutere størrelsen af det det kan

man kunne omlægge bilbeskatningen man kunne for eksempel gå ind på ideen om

ikke ønsker mange biler typisk i storbyområderne og

helt klart er nødvendigt at have en bil

men det er klart at afstandene også kan blive for store det er de

og afgift på ansvarsforsikringen at bilejerne betaler

til sammenligning er samfundets omkostninger ved at der kører biler rundt på vejene

bilejerne betaler altså over fyrre milliard

på sytten milliard kroner det har

lige godt en tredjedel af hvor meget bilejerne betaler i skatter og det miljøøkonomiske råd anbefaler at beskatningen af biler i danmark bringes ned på et niveau hvor beskatningen af dækker de samfundsomkostninger

man det resultat at der er folk der har brug for en bil og som godt ville betale det som bilen koster og de omkostninger som det påfører samfundet

et økonomisk tab det er et velfærdstab idet velfærd

som noget som kommer ud af de offentlige kasser men som noget som folk har når de kan søge de løsninger og det liv de gerne vil have der er altså nogle mennesker der gerne ville betale alle de omkostninger der er forbundet med at have en bil og som ville have et gode ud af det også de samfundsøkonomiske omkostninger ville de betale men de har ikke råd til at købe bilen alligevel fordi man har lagt sådan en lidt dum eller meget dum afgift på køb af biler i danmark vi har tidligere i det her folketing foreslået at registreringsafgiften skulle afskaffes helt og det går vi fortsat fuldt og helt ind for det er liberal alliances politik at den skal afskaffes helt

når der forhåbentlig kommer et regeringsskifte

efter det her valg men det blev

så lad os da prøve med et lidt mindre ambitiøst forslag

så den her gang at sænke registreringsafgiften med en procent det gør vi fordi tal fra skatteministeriet viser at det

stort set er gratis for statskassen skatteministeriet har beregnet at det

statskassen fem million kroner når man regner de positive effekter af en lavere registreringsafgift med ind i regnestykket

koster det kun fem million kroner samtidig viser tal fra skatteministeriet at hvis man også sænker benzin og dieselafgiften

der vil være tyskere og svenskere der handler benzin og diesel i danmark der vil være større mobilitet folk vil arbejde mere

i statskassen hvis man sænker benzin og dieselafgiften så regnestykket sådan set ret simpelt

dieselafgiften giver tredive million kroner i statskassen

sænkning af registreringsafgiften koster statskassen fem million

burde alle fornuftige mennesker da tage imod vi kan sænke skatter og afgifter for danskerne og samtidig få fem og tyve million kroner mere i statskassen

så siger skatteministeren jamen nu har vi fået nogle nye beregninger og der er endda lavet nye beregninger til

beregninger selv om de er lavet i forbindelse med at skatteministeren skulle forberede hvad han skulle sige til det her beslutningsforslag

kan altså ikke forlange at vi kender de beregninger når vi laver beslutningsforslaget

jeg vil også sige at skulle det vise sig at det samlede forslag her kun for eksempel er fem og halvfems procent selvfinansierende eller halvfems procent selvfinansierende så er det faktisk ikke et særlig godt argument for at det ikke skal gennemføres for hvis man forestiller sig at en skat giver hundrede million

i statskassen men at den ødelægger

så er det et dårligt bytte for danskerne det er ligesom fatter der

de småøre der kommer i statskassen ved at opkræve skatterne og så skal de afskaffes uanset om det er helt selvfinansierende eller kun næsten selvfinansierende

de tal som er kommet frem ved at skatteministeren har skullet forberede sig til det her beslutningsforslag

en afgiftsfritagelse af elbiler som jo også koster statskassen penge at såfremt det her koster statskassen penge

jo bare finde dem i en finanslovsforhandling og derfor står vores forslag ved magt skulle der være

dem da bare i den næste finanslovsforhandling

det skal være nemt for borgerne at kunne følge med i hvor lang tid det

cirka tager at få behandlet en sag

set enig i at borgerne skal have god adgang til at få viden og

set også når det handler om sagsbehandlingstider altså få at vide hvilket serviceniveau de kan forvente med hensyn til sagsbehandlingstiden i deres kommune netop derfor er der allerede i retssikkerhedsloven regler om

sagsbehandlingstider på de enkelte sagsområder dels at disse frister skal offentliggøres det er som forslagsstillerne

hvordan offentliggørelsen skal ske men det er udtrykkeligt

forudsat i lovforslaget til den gældende regel at offentliggørelsen naturligvis skal ske

på en måde der både er sædvanlig i kommunen

giver de interesserede borgere god mulighed for at se netop sagsbehandlingstiden i min optik

vil det være meget naturligt at offentliggøre de kommunale frister på kommunens hjemmeside det er der heldigvis også rigtig mange

der findes adskillige eksempler på overskuelige oplysninger på kommunernes hjemmesider

nævnt i beslutningsforslaget som et godt eksempel men jeg kan også sprede det lidt mere ud

byer i danmark for eksempel rødovre fåborg

midtfyn og vesthimmerland

men et er at mene at hjemmesiden er et hensigtsmæssigt medie

at alle kommuner skal offentliggøre deres lokale frister på netop den måde her mener jeg at der må være plads til lokale valgmuligheder det må være op

det lokale selvstyre og det lokale demokrati hvad der er sædvanligt og hensigtsmæssigt i den enkelte kommune borgerne kan gøre deres lokaldemokratiske indflydelse gældende hvis de ønsker en bestemt eller en ændret offentliggørelsesform i deres kommune

de for eksempel gøre i den lokale offentlige debat eller gennem handicapråd eller

hvor der ikke er grund til at folketinget pålægger kommunerne en bestemt metode eller en bestemt form de regler vi har i dag varetager allerede hensynet til borgerne og borgernes helt rimelige og naturlige behov for at få at vide hvilken sagsbehandlingstid de kan forvente af deres kommune på det enkelte område regeringen kan derfor ikke

du ramte lige ned i et ømt punkt vi har ikke en let tilgængelig beskrivelse af sagsbehandlingsfrister på vores hjemmeside

borgerne at de ikke har den lette adgang derfor

vi jo med det her beslutningsforslag at det skal der være

hele tiden at blive bedre på det her område men det betyder jo ikke at vi herindefra

netop det kommunale selvstyre er jo lige præcis noget som

kan være med til at regulere hvor og hvordan det skal være på for eksempel deres hjemmesider

som jeg sagde i min tale har man jo også som borger

også opfordre til at man gør og det gør man heldigvis også i langt langt de fleste

emne er oplagt til at gøre det gør vi på rigtig rigtig mange

områder og så er det jo sådan at man

indtryk af at der ikke sidder nogen mennesker fra dansk folkeparti ude i kommunerne men det gør der jo og dem kan man også tage en dialog med så derfor

helt klart at et emne som det her egner sig

det er vel egentlig rimeligt at kommunerne pålægges at offentliggøre de her sagsbehandlingstider så vil ministeren erkende

sammenlignet med de indgreb som ministerens regering foretager i det kommunale selvstyre når vi taler om

ret hårde sanktioner der pålægges kommunerne hvis de ikke overholder budgetterne jeg går ud fra at ministeren er glad for sanktioner i den forbindelse det er ministerens kollega finansministeren i hvert fald det har vi lige fået at vide på et samråd i dag så vil ministeren erkende at hvis der er tale om

indgreb i det kommunale selvstyre

indgreb som regeringen og forligspartierne har foretaget

kommunernes selvstyre i forbindelse med

som ikke har det at vi skal begynde at lovgive herfra om det det synes jeg virkelig er for at bruge et fremmedord overkill jeg synes netop

indgå i en dialog med kommunerne det har vi som sagt rigtig rigtig god erfaring

det har vi rigtig god tradition for og det mener

er det vel et meget meget beskedent indgreb som er til gavn for borgernes retssikkerhed sammenlignet med de indgreb som ministerens egen regering foretager i det kommunale selvstyre med budgetloven og de der trusler om nogle skrappe sanktioner hvis der skulle være nogle kommuner der

budgetterne og den aftalte serviceramme en ganske lille smule så det var netop for at få nogle proportioner i det og jeg ville gerne have ministeren til at forholde sig til

det i langt langt højere grad er meget mere farbart og meget mere konstruktivt at gå i dialog med kommunerne og som sagt

faktisk finder det her beslutningsforslag

vi har i venstre grundlæggende den holdning at at det offentlige

hele målsætningen i det her beslutningsforslag

meget fornuftig målsætning så noterer jeg mig bare at vi jo faktisk allerede i lovgivningen har indarbejdet en forpligtelse for kommunerne til netop

derfor er der en gældende lovgivning på området og ja

at der blandt de otte og halvfems kommuner

en fælles form for hvor og hvordan

er et værn om det kommunale selvstyre at vi altså siger at kommunerne har en vis metodefrihed i forhold til hvordan de designer deres hjemmesider i forhold til hvordan de sørger for at oplysninger er tilgængelige det giver den enkelte kommunalbestyrelse frihed til netop at beslutte hvordan offentliggørelsen af sagsbehandlingstiderne bliver udført mest hensigtsmæssigt i den pågældende kommune og det mener jeg ikke at vi fra centralt hold skal til at

blande os i så derfor

udstikke de her regler fra centralt hold som bliver foreslået i beslutningsforslaget men jeg er enig i at vi skal have borgerne i centrum det skal kommunalbestyrelserne også det skal man også når man arbejder med kommunikation

at sørge for at det hensyn der handler om adgang til informationer varetages bedst muligt men venstre kommer ikke til

skylder vi vores borgere det er vi hos

er det også vigtigt at sige at loven er krystalklar på det her punkt det fremgår nemlig allerede af retssikkerhedsloven at kommunerne for det første skal

fastsætte sagsbehandlingsfrister og for det andet offentliggøre dem på

så borgerne har gode muligheder for at finde dem derfor er spørgsmålet i den her sag alene hvor langt vi folketingspolitikere skal stikke fingrene ned i det kommunalpolitiske arbejde og her er vi uenige med forslagsstillerne for vi mener ikke at det er nødvendigt at detailstyre fra christiansborg præcis hvordan kommunerne offentliggør deres frister det har vi tiltro til at kommunalpolitikerne godt selv kan finde ud af i dag offentliggør langt de fleste kommuner allerede

på deres hjemmeside og hvis ikke

vil jeg nok gøre præcis som mange andre danskere vil gøre nemlig løfte røret og ringe til kommunen og spørge hvor jeg

vi skal passe på at vi ikke gør tingene sværere og mere bureaukratiske end de behøver

derfor støtter socialdemokraterne

der har det liggende på hjemmesiden og derfor mener

man kunne jo også tage det op gennem ældrerådet eller handicaprådet

ikke alle borgere som kan komme på en hjemmeside så derfor

få

enkelt at følge med i sagsbehandlingstiderne på det sociale område og borgerne skal kunne se hvor lang tid det

at få behandlet en sag i § tre stykke to i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område står der at kommunalbestyrelsen

på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning til afgørelsen skal være truffet

hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag skal ansøgeren skriftligt have besked om hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse men der står jo ikke noget som helst om hvor de her frister skal offentliggøres

at der ikke er noget krav om at fristerne offentliggøres på kommunernes hjemmeside

idet kommunerne også kan vælge andre metoder til at informere borgerne om sagsbehandlingstiderne

følge sagsgangen i kommunen ønsker vi i dansk folkeparti at kommunerne bliver forpligtet til at oplyse

sagsbehandlingstiderne på kommunens hjemmeside denne ensartethed vil gøre det nemt og hurtigt for borgerne at følge med det skal fremgå tydeligt hvor borgerne kan finde fristerne det vigtige i den sammenhæng er også at borgerne kan orientere sig om kommunernes serviceniveau på området

kan tages udgangspunkt i esbjerg kommune hvor det er nemt og overskueligt at finde sagsbehandlingsfristerne

andre kommuner er mere kreative og de skriver

det er jo ikke optimalt den tredivete marts to tusind og femten udtalte ombudsmanden netop

denne problemstilling at myndigheder bør overholde og revidere frister

sagsbehandling og venter man på svar fra en kommune i en socialretlig sag har man ikke kun krav på en hurtig sagsbehandling som muligt men også på at vide hvor lang tid man skal regne med at vente

medføre ekstraudgifter for kommunerne da de allerede er forpligtet til at offentliggøre fristerne et eller andet sted blot ikke i en bestemt form eller via et bestemt medie det er vores hensigt at gøre det

nemmere for borgerne og jeg tror at vi alle sammen kan sætte os ind i hvor frustrerende det kan være ikke at have klarhed over hvor lang tid ens sag kan tage i det kommunale regi vi mener i dansk folkeparti

øge retssikkerheden for borgerne og jeg er ret

det det handler faktisk også om at jeg har haft

går ret meget op i det her emne

på vores hjemmeside mange af dem er gemt lidt væk i kvalitetsstandarder og lignende det viser jo at der er udfordringer på det her område og det kan godt være

her problemstilling men hvis vi også kunne gøre det nemmere for borgerne

jo svare så godt jeg kan forslagsstillerne vil med beslutningsforslaget gøre det obligatorisk for kommunerne

god grund til så borgerne kender deres rettigheder men spørgsmålet

om det vil gøre en forskel det er lidt uklart i forslagets udformning ideen bag beslutningsforslaget er sympatisk nemlig at borgeren nemt og overskueligt skal kunne følge med i sagsbehandlingstiderne i den enkelte kommune

i dag nogle steder alt for lange

som må vente alt for længe på et svar og en afklaring

yderste for at nå dagens sager det er ikke acceptabelt i den anden ende er det også frustrerende og til tider urimeligt at hvis kommunen overskrider sine frister

har borgeren ingen handlemuligheder stik modsat af hvis det er borgeren der er forsinket eller noget smutter men det ligger selvfølgelig lidt uden for dette beslutningsforslag selv om vi i sf egentlig godt kunne tænke os også at få set på det i næste samling måske i dag har kommunerne

at fastsætte frister på de forskellige sager og offentliggøre disse skal alle kommuner påtvinges at offentliggøre fristerne på kommunernes hjemmesider kan man være bekymret for om der bliver brugt endnu mere tid på registrering og bureaukrati tid som vil gå fra kommunernes kerneopgaver og tid der går fra at behandle borgernes sager

kommunal forvaltning kan klare for så vidt at forslagsstillerne ikke

hvis det er en løbende opdatering af sagsbehandlingstiderne

er det lidt en anden sag men også det må man kunne finde en ordning på

anvender deres hjemmesider til offentliggørelse af væsentlige

således også fastsatte frister og det behøver ikke at kræve

mener vi så til gengæld også at der skal findes en ordentlig løsning på de lange sagsbehandlingstider

ikke nok blot at informere om dem der skal også gøres noget ved dem sf støtter intentionerne bag forslaget men vil gerne kigge nærmere på det i

udvalgsbehandlingen vi ser også frem til fremtidige forslag der kan forbedre sagsbehandlingstiderne på borgernes præmisser

sagsbehandlingstiderne nu har vi jo tidligere i dansk folkeparti

eller til hvad skal man sige konkret hjælp til den enkelte borger

i stedet for mere tidsregistrering

har skrevet talen både er enig i og også prøvede at gøre klart vi skal jo ikke bruge endnu mere tid på bureaukrati som vil gå fra netop at sænke sagsbehandlingstiderne men vi er meget meget positive og åbne over for om man ved et enkelt system kan give mere information til borgerne så

nemmere kan følge med men så vil jeg også sige og det er jo lidt uden for det her men men alligevel at hvis man ønsker at der skal ansættes flere sagsbehandlere hvis man synes at der skal være

at kunne hjælpe folk og sikre ordentlig behandling så skal

vækst i den offentlige sektor jeg mener bare igen at det godt kan være at df har den politik men hvis man peger på venstre og venstres statsministerkandidat får vi en ringere offentlig service hvis

selvfølgelig også åbne for nogle forhandlinger i udvalget og hvis der kan samles et flertal om en beretning der kan bringe os længere i retning af tydelighed og klarhed og et krav til kommunerne herom i forhold til noget som gavner borgernes retssikkerhed så er vi meget meget åbne over for det

begynde at kalde det her et indgreb i det kommunale selvstyre

indføjelsen af nogle få ord om at kommunerne har pligt til at oplyse disse sagsbehandlingstider på deres hjemmesider

når man ser på de sanktioner og de indgreb som alle andre partier i folketinget er villige til at foretage i det kommunale selvstyre ikke mindst med budgetloven og de sanktioner der følger med den

om kommunalt selvstyre imod en sådan lille administrativ ting der er jo i forvejen

regler om hvordan love og bekendtgørelser skal offentliggøres og hvor de skal offentliggøres altså herregud når

det er noget der kan gavne borgernes mulighed for at få overblik over kommunens arbejde med deres sager så var det vel meget rimeligt lige at føje det

synes nogle gange man gør sig lidt for stor umage for

fri for at blive grebet af en lille mistanke om at det er fordi man måske fra regeringens og

folketingets flertals side herunder venstre ikke bekymrer sig så forfærdelig meget om borgernes retssikkerhed jeg tænker på det svar jeg fik af ministeren på mit spørgsmål nummer en hundrede og to og fyrre der netop handlede om den her problematik og hvor jeg spurgte ministeren

i hvilket omfang kommunerne rent faktisk lever op til lovens krav

der fik jeg det svar at det syntes ministeren egentlig ikke der var nogen grund til for

og så var der ingen grund til at gøre mere ved det men altså det

havde en holdning der hedder at

bliver fulgt også på den måde at borgerne har en mulighed for at tjekke nemt

så vil jeg sige prøv at se alle de krav vi stiller

så kan de tage telefonen og få en ventetid på jeg ved ikke hvor mange minutter eller halve timer

så vil jeg da gerne kommentere

forslagsstillerne og andre jo stille uddybende spørgsmål der er jo fuldstændig enighed

at de sagsbehandlingstider der er i ankestyrelsen og statsforvaltningen

i forhold til statsforvaltningen så vi løber ikke fra vores ansvar der vi har tværtimod forsøgt at løfte det ansvar

om hvordan vi kunne nedbringe det og det er da et af de punkter hvor der så har været en lydhørhed der er da smidt ekstra penge må man sige og ekstra mandskab

ministeren har har så godt nok for langsomt synes vi

to tusind og seksten skal den gennemsnitlige sagsbehandlingstid være nedbragt

det er jo den oprindelige målsætning der var tilbage

kan også diskutere om det er tilstrækkeligt men det er

i hvert fald en væsentlig forbedring i forhold til hvordan det var før strukturændringen

hvordan det har været under været under selve strukturændringen hvor vi

altså nu heldigvis da positivt kan konstatere at der er en klar tendens til nedbringelse af sagsbehandlingstiderne dermed ikke sagt at en masse borgere ikke med rette føler sig dybt frustrerede over at deres sag ikke bliver behandlet hurtigere og det skal der hele tiden arbejdes med

ikke er lovkrav om bestemte svartider der findes alene krav om god forvaltningsskik og når der er eksempler på sager der trækker ud i årevis

kan det være svært at se at god forvaltningsskik overholdes ombudsmanden har ligeledes flere gange peget på at der er problemer med sagsbehandlingstiderne i kommunerne og udtalt kritik i flere tilfælde mange kommuner bør derfor gribe i egen barm og få nedbragt sagsbehandlingstiderne

allerede sådan at man kan finde sagsbehandlingstiderne på kommunernes hjemmesider den ordning er i dag ikke perfekt da man kan finde eksempler på uinformative og meget vide rammer for

har vi svært ved at se at nye lovkrav på området skulle sikre borgerne bedre service og derfor kan vi ikke støtte

er så korte som det nu er muligt det gælder både i kommuner regioner og stat

sagsbehandlingen arbejder med det i stedet for at håndtere administrativt bøvl vi mener ikke at det fremmer sagsbehandlingstiderne at medarbejderne også skal sikre sig at sagsbehandlingstiderne kommer på internettet det er vores opfattelse at medarbejderne skal bruge mest mulig

støtte beslutningsforslaget som alt andet lige vil betyde at der går tid fra selve sagsbehandlingen

oplever tit herinde i folketingssalen at så snart det handler om at pålægge en kommune noget som skal gøre det bedre for borgerne

er en vigtig pointe i øjeblikket

ikke fortælle hvornår hun kan få svar men så er der jo

nogle andre kommuner som netop har offentliggjort de her

i skal gøre det nemt og tilgængeligt for jeres borgere i skal oplyse alle sagsbehandlingsfristerne

så kan borgerne følge med og dermed sagt

når sagsbehandlingsfristerne ikke bliver overholdt men i dag er det en jungle og det gør det rigtig svært for borgerne derude

vi kender jo alle sammen herinde også nogle der er syge

eller et fleksjob og der er det væsentligt at man kan følge med i hvor lang tid ens kommune er om at behandle de her sager men tak for nogle af de pæne ord

på vejen også fra venstre selv om de ikke bakker op

synes jeg er rigtig ærgerligt men jeg håber alligevel og

i fællesskab kan få en drøftelse

det her i udvalgsarbejdet om ikke andet

vi måske kunne lave en beretning eller andet

de fleste borgere er digitale selvbetjeningsløsninger og digital post den naturlige indgang til kommunikationen med det offentlige og vi kan glæde os over at næsten halvfems procent af borgerne nu

det giver en fleksibel hverdag hvor man kan kommunikere med det offentlige når man selv har tid og dermed ikke er begrænset af borgerservicecenterets åbningstider samtidig får man ved digitaliseringen mulighed for at bruge penge på velfærd frem for porto og papir men ikke alle borgere er digitale og for de borgere der ikke kan betjene sig digitalt skal det fortsat være nemt at komme i kontakt med det offentlige her vil kommunernes borgerservice være

fremfører ønske om at kommunernes borgerservice skal kunne løfte alle de typer opgaver som borgerne har behov for

at henvende sig til kommunen og det offentlige med dog med undtagelse af civilregistrering men borgerne har allerede i dag i vid udstrækning mulighed for at få hjælp ved at henvende sig til kommunernes borgerservice foruden at være indgangen til de offentlige opgaveområder giver kommunernes borgerservice generel vejledning og information om blandt andet skatteområdet og om de muligheder der findes for at få ydelser hos udbetaling danmark og borgere der har problemer med nemid eller ønsker at blive fritaget for digital post

også henvende sig til kommunernes borgerservice for borgere med særlige behov for eksempel psykiske eller fysiske handicap har kommunen pligt til at varetage kontakten til anden relevant myndighed på borgernes vegne både skat og udbetaling danmark har i den forbindelse etableret særlige hotlines så kommunen hurtigt kan komme i kontakt med den relevante myndighed hvis der for eksempel er behov for en dyberegående vejledning om årsopgørelsen eller hvis kommunen skal hjælpe en udsat borger med at få oplysninger om sin sag i udbetaling danmark det skaber hurtig og effektiv sagsbehandling men først og fremmest tryghed for

som har problemer med de digitale løsninger eller i øvrigt svært ved at finde rundt i den offentlige service det er vigtigt for regeringen at alle borgere digitale og ikkedigitale oplever en sammenhængende offentlig sektor og at alle kan få den hjælp de har brug for

kommunernes opgaveportefølje er i de seneste år løbende blevet ændret som følge af blandt andet kommunalreformen og etableringen af udbetaling danmark der er således på nogle områder flyttet opgaver med henblik på dels at effektivisere dels at understøtte en effektiv sagsbehandling af høj kvalitet på udbetaling danmarks område er der primært flyttet opgaver hvor det ikke er nødvendigt at en sagsbehandler foretager et konkret skøn i sagen

kontakt og dialog med borgeren fordi sagen primært afgøres på baggrund af objektive kriterier gennemførelse af

nogle opgaver behøver derfor ikke at foregå i geografisk

andre opgavetyper er det hensigtsmæssigt at bevare

når en borger med handicap skal visiteres til et botilbud

andre afgørelser der jo i høj grad baseres på et konkret skøn

opgavetyper for øje i diskussionen af hvor man løser dem bedst

jo ikke nogen hemmelighed at der også indgår økonomiske overvejelser i vurderingen af hvor opgaver er bedst placeret bare som et enkelt eksempel

udgifter til administration for cirka tre hundrede million kroner årligt hertil kommer andre yderligere besparelser for

i form af mindre udgifter til it licenser derfor evaluerer vi løbende

er placeret i de forskellige myndigheder med henblik på at sikre den rette opgavevaretagelse i det offentlige senest blev

ligner i høj grad de opgaver som udbetaling danmark varetager i dag

par komplekse områder hvor det kan være svært for alle kommuner at have de nødvendige kompetencer til at afgøre sagerne for eksempel internationale sygesikringssager ved lovændringen blev det igen slået fast at det stadig er kommunens opgave at hjælpe borgere der

til digital selvbetjening også på de fem områder som udbetaling danmark overtager

det også fortsat er kommunen som skal være bindeleddet til udbetaling danmark hvis der er tale om en borger med et særligt behov som har svært ved at overskue selv at ringe til udbetaling danmark for at borgerne skal opleve mere kvalitet og sammenhæng i den offentlige sektor

ambition om at den næste fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skal sikre at fremtidig digitalisering i endnu højere grad har fokus på at skabe værdi for borgerne

kan jo lyde elementært men jeg mener vi kan blive bedre til at fokusere den offentlige digitalisering på at skabe værdi for borgerne og virksomhederne for den sags skyld størstedelen af de målsætninger vi i dag har for den offentlige digitalisering er rettet indad

at sætte os mål rettet mod at at borgerne

sammenhængende offentlig sektor uanset om de er digitale eller ej for nogle borgere er borgerdk

naturlige indgang til dialog med det offentlige mens kommunernes borgerservice er den oplagte engang for andre heldigvis har vi i dag langt hen ad vejen både velfungerende digitale løsninger og kommunale borgerservicecentre der kan hjælpe og rådgive borgere som har problemer med digitale løsninger kommunernes borgerservicecentre fungerer derfor i vid udstrækning som en sammenhængende indgang for borgere der har brug for personlig betjening samtidig mener regeringen at den nuværende opgavefordeling mellem kommunerne og for eksempel skat og udbetaling danmark er hensigtsmæssig

ud fra balancen mellem hensynet til en effektiv offentlig sektor og hensynet til at sikre at der fortsat er hjælp at hente i kommunen for de borgere der har brug for hjælp til betjening

man skal stå i kø min egen oplevelse bare her for nylig er

tværtimod at det er meget effektivt mange steder man kan bestille en tid så man er fri for at stå i kø så selv de steder hvor man stadig væk er nødt til at give møde mener jeg faktisk at vi har tilrettelagt en god og sammenhængende service uanset om borgere skal have nye kørekort eller pas eller

er tale om mere komplicerede sagsbehandlinger på den baggrund

regeringen ikke tilslutte sig beslutningsforslaget om at ændre organiseringen af den kommunale

i dag ikke har mulighed for at gå ind og hjælpe borgeren

sørge for at der er et samarbejde og at der er en mulighed for at

sagsbehandler i kommunen rent faktisk kan give den hjælp til den borger der kommer så man ikke bare bliver udstyret med for

ordnet sin sag færdig derfor vil jeg gerne høre

kan vi ikke blive enige om det her beslutningsforslag når vi nu som jeg hører det er enige om at de borgere der faktisk har behov for hjælp skal kunne gå ned i borgerservice og få den hjælp som de har behov

er derfor at vi synes at vi har den rette balance imellem at kommunernes borgerservice i vid udstrækning er borgernes indgang til den offentlige sektor men er man en udsat person eller har særlige behov

er der ikke nogen der ikke ved hvor de kan henvende sig for at få hjælp men nogle gange er den bedste hjælp

et telefonnummer til nogen der rent faktisk ved hvordan

fungerer som den samlede indgang som også forslagsstillerne er optaget af

både skat og udbetaling danmark hvis de henvender sig i kommunernes borgerservice jeg synes bare at vi skal passe på

udøver en rigtig god service over for borgerne og at vi til gengæld bør gøre hvad vi kan for at sikre at man altid når man skal have løst sine problemer kan få hjælp til at finde

skal kunne hjælpe borgerne i relation til udbetaling danmark og i relation til skat der må jeg være ærlig og indrømme at jeg har lidt svært ved at forstå nogle dele af beslutningsforslaget fordi det nemlig

er sådan at borgerservice har en pligt til at yde helhedsorienteret vejledning

til at hjælpe ikke digitalt parate borgere og borgere med særlige behov når det drejer sig om udbetaling danmark det står lige præcis i lov om udbetaling danmark der står endda at kommunen i fornødent omfang skal yde bistand til borgere som vurderes at have særlige behov

at hjælpe med at udfylde og indgive ansøgning til udbetaling danmark det andet er at sørge for at borgeren kan medvirke ved behandlingen af sin sag hos udbetaling danmark

det tredje er at varetage kontakten til udbetaling danmark på borgerens vegne så som ministeren også nævnte kan man altså allerede i dag få hjælp i borgerservice og venstre vurderer at den arbejdsdeling

er der kun det at sige at det forslag jo rent faktisk vil modvirke strukturreformen

blev skat dannet som led i strukturreformen ved at man fusionerede det statslige told og skat og de kommunale skatteforvaltninger hvorved man skabte en landsdækkende enhedsforvaltning af skatteinddrivelsen og den er så i dag organiseret i forskellige centrale enheder og lokale skattecentre vi besluttede i to tusind og fem at opkrævning og administration af skat er et statsligt anliggende og derfor ser vi faktisk ikke nogen grund til at lave om på det

beskrevet her i beslutningsforslaget vil det betyde at man faktisk skal til at ansætte rigtig mange medarbejdere i borgerservice fordi skat alt andet lige er et kompliceret område og derfor handler det jo stadig væk om at borgerne skal have en kompetent rådgivning og vores vurdering er at den får man

hos skat som det er i dag så konklusionen på ordførertalen vil være at vi ikke kommer til at kunne støtte det her

som ligger hos udbetaling danmark og skat fra socialdemokraternes side deler vi forslagsstillernes ambitioner vi er enige i at borgerne skal opleve en sammenhængende offentlig sektor det mener vi dog også er tilfældet i langt de fleste tilfælde allerede i dag

i forhold til udbetaling danmark har de som bekendt overtaget sager med objektiv sagsbehandling

der på tværs af kommunerne gælder ens regler for hvor en borger har krav på

udbetaling eksempelvis boligstøtte det er fortsat kommunen der giver en generel vejledning om borgerens muligheder for at få ydelsen som ligger under udbetaling danmark

ligesom borgerservice også kan hjælpe med de digitale

hos udbetaling danmark for borgere med særlige behov skal kommunerne sikre en ekstra håndfast indsats og stå for kontakten til udbetaling danmark desuden hjælper kommunens borgerservice de ældre og andre der har problemer med at betjene nemid eller som er fritaget for digital post for langt de fleste er det blevet lettere at man nu kan sidde derhjemme om aftenen og ordne sine sager uden at stå i kø hos kommunens borgerservice men for de borgere som ikke kan benytte de digitale selvbetjeningsløsninger skal kommunerne bistå med den hjælp der er behov for kommunernes borgerservice hjælper også med generel vejledning og information på skatteområdet ved personlig henvendelse det kan også være hjælp med at ændre borgernes forskudsopgørelse kommunerne har desuden en hotline i både skat og udbetaling danmark til brug når man skal yde

speciel vejledning til borgerne med særlige behov vi skal sørge for at hjælpe de ældre og andre borgere som ikke gør brug af den digitale selvbetjeningsløsning den hjælp står kommunernes borgerservice i allerhøjeste grad

de bemærkninger kan jeg derfor meddele at socialdemokraterne ikke kan støtte det fremsatte beslutningsforslag men at vi deler forslagsstillernes ambitioner om at borgerne skal opleve en sammenhængende offentlig sektor jeg skal sige at

hjælpe med den kontakt og hjælpe med at sørge for at man kan få løst tingene så man ikke selv

at hvis der er nogle udfordringer i forbindelse med at få det her til at fungere i forhold til at borgerservice rent faktisk kan give den her hjælp og sikre at man som borger får den nødvendige hjælp

indstillet på at lave de ændringer der skal til for at borgerservice

stille spørgsmål så må jeg jo se om jeg kan svare

i sf synes vi igen at intentionerne bag

vi er nemlig enige i at adgangen til og kommunikationen med det offentlige skal være så let og enkel og ubureaukratisk som muligt

at være i dialog med det offentlige og det offentlige system skal køre glat og let

savner vi en konkret beskrivelse af det problem som df vil løse

er behov for at arbejde med udbetaling danmarks kontakt til borgerne

trænge igennem telefonsluserne og som ikke forstår at trænge igennem systemet har brug for fortsat at kunne komme hen og tale med et andet menneske om de problemstillinger

kunne komme igennem til de rette myndigheder for eksempel skat og udbetaling danmark hvis der er problemer dér

jo netop også muligt at blive fritaget for digital selvbetjening

nu taler jeg på egne vegne de er aldrig rigtig kommet med på den digitale bølge

for

hvis man ikke følte sig klar til det eller havde andre udfordringer

den enkelte der har behov for at komme i kontakt med for eksempel udbetaling danmark

borgerservice hvor der er en hotline

til det offentlige og få behandlet deres sag og

fra enhedslistens side at det der foreslås her er en udmærket og farbar vej som vi godt kan støtte hvad

forslagsstillerne siger det er at man pålægger regeringen at tage initiativ til at kommunernes borgerservice kommer til at fungere som én sammenhængende indgang til det offentlige med mulighed for personlig borgerbetjening ved fremmøde og så spørger man sig selv hvor svært kan det være altså det er jo en rimelig service at give borgerne at de ikke skal rende fra herodes til pilatus

have fat i to forskellige instanser for

få behandlet en sag for det er jo det der er sket med de strukturændringer der er gennemført i form af udbetaling danmark der er jo også sket

som vi ikke tøver med at kalde en tvangsdigitalisering

om de så er specielt tilfredse med at være tvunget til det

klarer tingene selv tilbage er der så de ti

og som måske heller ikke har det store overskud

sige mulighed for at bide sig fast

svar så det er jo de ti

og så er det bare vi siger jamen hvis det kun er ti

som skal håndteres

på en lidt mere mandskabskrævende måde så er det vel ikke det helt store problem at tilrettelægge tingene sådan at de ti procent får en nemmere adgang til at få løst deres sag

stille det op på den måde at hvis det er rigtigt

i digitaliseringens vidunderlige verden

at desværre har ministeren og andre en pointe når de siger at

kommer vi jo nok til at brække op i noget af det man har lavet specielt i forhold til udbetaling danmark det er i hvert fald enhedslistens opfattelse og det bliver interessant at høre hvordan dansk folkeparti ser på det for vi mener faktisk at det netop er strukturændringen med udbetaling danmark der har skabt en del af de problemer som vi oplever her fordi der jo netop er kommet noget dobbeltarbejde to instanser der arbejder på sager i forhold til den samme borger det mener vi ikke har været en styrkelse af borgernes retssikkerhed eller bare været en god service at give borgerne det er blevet mere uoverskueligt for borgerne hvor de kan henvende sig for at få løst deres sag måske ikke for de

der har nemt ved at klare det med digitaliseringen men så

mener det kan realiseres med de strukturændringer som dansk folkeparti jo selv har været med til dansk folkeparti har jo støttet etableringen af udbetaling danmark og overførselen

tvangsdigitaliseringsforanstaltninger der er vedtaget her i folketingssalen så det har jeg da nogle spørgsmål

til ordføreren om når vi kommer så vidt

jeg bare sige til sidst at jeg synes det er lidt underligt at man på den ene side siger at der er nogle vældig gode intentioner i det her

kan støtte det førend man konkret ved hvordan de intentioner skal føres ud i livet

ikke tager forslaget for pålydende

gerne vil have sat nogle initiativer i gang og så selvfølgelig drøfte dem med folketingets partier hvis det er sådan at vi i alle tilfælde som enkelte folketingsmedlemmer skal have foreslået en fiks og færdig løsning på de problemer

så dør kreativiteten og debatten så det synes jeg er en dårlig undskyldning så var det bedre at sige vi går aktivt ind i behandlingen af forslaget og ser om vi kan være med til at kvalificere det det vil enhedslisten i hvert fald

i de senere år jeg tror at de ressourcer der skal bruges for at kommunerne også har skattekyndige mennesker siddende i borgerservice er forholdsvis store og det støtter vi ikke at de skal tvinges til og så er der det

alt godt som kommunerne

kan de jo gøre i dag hvis de ønsker det

internettet mest muligt sådan at vi sparer mandskabstimer at vi sparer beredskab og

kommunerne for en hel del når vi kan klare det via automatiseringen og digitaliseringen og vi har jo i den proces og især fra det konservative

side vil jeg sige sørget for

vi har haft en gennemgående debat

i folketinget hvordan den strategi

pakker og det har været drøftet i detaljer her i folketingssalen hvor vi hele tiden har sørget for at vi ikke kom til at gå for hurtigt frem så de der gerne ville men ikke kunne kunne blive friholdt

undtaget fra reglen om at skulle være

rigtig mange gode tanker og hensigter

for hvis det var sådan at der var mange der opfattede at man ikke kunne få hjælp hos borgerservice i forbindelse med

med den lovgivning vi havde en forventning om at der forelå jeg har så også fået bekræftet

en lovgivning der forpligter kommunerne til i borgerservice at håndtere

anmodninger om hjælp der kommer fra borgerne og det skal vi selvfølgelig holde fast i

dahl har oplysninger om at det ikke sker skal vi selvfølgelig

så må kommunerne jo sørge for til enhver tid at stille det beredskab til rådighed

sørge for at være i stand til at

hvor borgerne kan gå hen og få hjælp og vejledning

har behov for det men det mener vi også i det konservative

været med til at få gennemført i den lovgivning der er lavet

hensigtsmæssigt at skat skal være behjælpelige i borgerservice

at det også kunne lade sig gøre men der mener vi

er så teknisk og så kompliceret at vi har

derfor må der henvises til at det er der man er nødt til henvende sig

hvis borgerservice skulle håndtere det

på en hensigtsmæssig måde at sørge for at der alligevel er tilstrækkelig kompetent beredskab til rådighed

prøver at give en nødtørftig hjælp i borgerservice

så er det bedre at man trækker skat ud af borgerservice

rådgivning hjælp og assistance hos skat

hjælp hos jeg siger ikke at der ude i kommunerne skal være en skatteforvaltning som der

det det handler om det handler om at man kan gå ind ét sted og finde en person der

hjælpe en med at få håndteret de udfordringer der nu er og bruge den hotline der måtte være til skat og sørge for at tingene bliver løst jeg hører ordføreren sige at det skal man ikke kunne håndtere i kommunen jamen hvor er det så

for den borger der ikke kan håndtere det digitalt der dårligt kan håndtere det via en telefon og der

tage hen og besøge skat og få en snak med et menneske

står at borgerservice skal være i stand til at håndtere årsopgørelser og skattemæssige ting og sager vi mener at det vil være for dyrt at pålægge kommunerne at levere en borgerservice der vil være i stand til at løse de opgaver som

personlig borgerbetjening ved fremmøde alle borgere med

til det offentlige hvad enten det gælder problemer med at bruge nemid eller andre spørgsmål burde trygt kunne henvende sig til kommunens borgerservice og blive betjent og få deres henvendelse behandlet så er det de fleste ordførere i dag siger

vi har jo i forbindelse med lovgivningen som er vedtaget om udbetaling danmark og om skat om digitalisering og om effektiviseringer herinde talt rigtig meget om at det naturligvis skal sikres at alle borgere kan få den hjælp de har brug for i en vis udstrækning

er der også mulighed for at kommunerne kan hjælpe borgerne der er de direkte numre

men der er bare det problem at når man kommer ud i virkeligheden ud til de borgere der skulle hjælpes så er der alt for mange eksempler på at systemerne ikke fungerer at borgerne ikke føler sig hjulpet jeg hører fra borgere der får at vide af kommunen at de bare kan ringe til udbetaling danmark eller skat

kommer igennem dér jeg hører fra borgere som kontakter udbetaling danmark for at få klarhed over reglerne

har de et opfølgende spørgsmål

starte forfra og den besked de får om reglerne af den medarbejder som de så kan komme til at tale med er ikke den samme som de fik af den første medarbejder jeg hører rigtig mange af den slags historier og for hver enkelt

en løsning på medarbejderne skal have bedre opslagssystemer der skal være kortere telefonventetid samtaleoplysninger

dokumenteres bedre og så videre og så videre jeg oplever også en del tegn på at der godt kunne arbejdes med en måske lidt mere serviceminded kultur

også arbejdes på jeg bliver bare nødt til at sige at vi i dansk folkeparti er kommet frem til den konklusion at det på den her vis aldrig bliver godt nok

alle os herinde vil det stort set altid være tilstrækkeligt med de digitale systemer og den telefoniske kontakt

når det virkelig brænder på så har vi jo brug for

få fat i virkelige mennesker for at kunne få den dialog som gør at man finder ud af hvad man skal

man forstår forløbet eller vejledningen eller afgørelsen i dag har vi heldigvis stadig borgerservice i kommunerne

er blevet voldsomt beskåret som følge af overflytningen af opgaverne til blandt andet udbetaling danmark i borgerservice

mange ting men der er også mange opgaver hvor de må henvise til udbetaling danmark eller skat og så er det ikke godt nok

mener vi at digitaliseringen kan bruges til meget

naturligvis også som samfund benytte os af de værktøjer som der er

vi skaber et samfund som ikke indeholder menneskelig kontakt og hvor vi sidder bag hver vores lille skærm og klarer det hele

altid være en gruppe for hvem det aldrig bliver en mulighed at betjene en computer

samfund jeg ønsker jeg ønsker at bo i et samfund

en fysisk dør til det offentlige i nærheden som jeg kan gå ind ad bag den dør skal der være et rigtigt menneske som jeg kan tale med og som reelt kan hjælpe mig med

det offentlige jeg ønsker at bo i et samfund hvor jeg kan sige til gamle fru hansen eller unge peter at de trygt kan gå ind ad døren til kommunens borgerservice og forvente at der er mennesker derinde som kan og vil hjælpe dem hele vejen igennem det er dejligt med teknik og maskiner og at jeg har et valg

til at få klaret min selvangivelse eller min ansøgning om boligydelse men det skal være mit valg ellers ender vi med

at kommunernes borgerservice skal kunne løfte alle de typer opgaver

grund har behov for at henvende sig personligt

også være tale om borgere der på trods af at de godt kan betjene sig selv via internettet alligevel sidder tilbage med spørgsmål som de gerne vil have svar på eller gerne vil have løst ved ansigt til ansigt at tale med en medarbejder

at de borgere hvoraf mange i forvejen har kvaler med kontakt til det offentlige og som er mødt frem i borgerservice for at få hjælp ikke bare sendes videre i systemet til en anden instans borgerservice skal være den dør til det offentlige

kommunale medarbejder skal have muligheden for at tage kontakt til skat tage kontakt til udbetaling danmark på borgerens vegne og få afklaret tingene så det ikke er borgeren der tvinges til at rende mellem instanserne forudsætningen for at det kan lykkes er at det sikres at opgaven løses i tæt og forpligtende samarbejde mellem kommuner udbetaling danmark og skat

at opgaven hos kommunen skal løses med de ressourcer som allerede i dag anvendes i det omfang kommunernes indsats frigiver ressourcer hos skat

de tilbageføres til kommunerne det vil være til gavn og glæde for borgerne

den skal være til gavn og glæde

bare står tilbage er de få procent af borgerne de få tilfælde hvor man rent faktisk har brug for at få hjælp fra et rigtigt menneske

et skridt tilbage og sige vi har trukket en anelse for meget væk fra borgerservice fra kommunerne vi har trukket det for langt væk fra borgerne i de situationer

der er behov for at vi siger at borgerservice skal være det mellemled som sikrer at man som borger kan få håndteret og løst sine problemstillinger ved at gå ind i borgerservice

hjælper en med kontakten til fagpersonerne i udbetaling danmark eller

at man får de samme oplysninger hver gang den vej rundt så det handler

skal sikre at udbetaling danmark kan give den service

borgerservice og det kræver et tættere samarbejde mellem udbetaling danmark og kommunernes borgerservice for at det

at se nogle oplysninger så man faktisk kan give borgerne den hjælp som de har behov for når de kommer

hvis

dansk økonomi er jo tæt forbundet med den europæiske økonomi og det kan mærkes når flere af vores europæiske naboer er i dyb økonomisk krise eurolandene og desværre også danmark på grund af finanspagten er i højere og højere grad blevet underlagt eus økonomiske styring og har fulgt eus krisepolitik baseret på nedskæringer i det offentlige forbrug den her sparepolitik har i de seneste år mødt voksende kritik fordi arbejdsløsheden og den sociale nød er eksploderet mens gælden i forhold til bruttonationalproduktet i mange af de kriseramte lande er steget

fravalgte den græske befolkning den her sparepolitik frem for besparelser var ønsket at finde pengene hos de rigeste grækere samt at sætte ind over for korruption og skattely som har plaget den græske økonomi i årtier den nye græske regering har fremlagt en række forslag til gennemgribende økonomiske reformer og fik i februar en aftale med eurogruppen

som dog siden da

kommissionen den europæiske centralbank og den

de internationale institutioner kritiseret reformplanerne fra den græske regering i stedet har disse institutioner ønsket at grækerne skulle få lavet pensionsforringelser og fortsatte

både handler om politik

om demokrati spørgsmålet er jo om vi kan få gang i hjulene i danmark hvis der er recession og nedgang i mange lande i europa og spørgsmålet er om befolkningerne rundtomkring i eu medlemslandene har lov til at vælge den økonomiske politik ved demokratiske valg og om befolkningerne har lov at fravælge den sparepolitik som ønskes i bruxelles det er en debat som buldrer frem med fuld styrke rundtomkring i europa ikke mindst i andre hårdt

og irland nu kommer debatten også til folketinget og jeg ser frem til at høre hvad partierne

diskussion oven på det græske valg jo primært handler om vejen frem for det europæiske lån til grækenland som kun er ydet af eurolandene danmark bidrager alene via

lånet og derfor tilkommer det principielt ikke os at give råd til eurolandene

de skal håndtere deres långivning eurolandene indgik den tyvende februar en aftale med

den nye græske regering om at forlænge det eksisterende låneprogram med fire måneder indtil udgangen af juni det gør det muligt at afslutte den udestående gennemgang af programmet og udbetale udestående midler til grækenland grækenland har i opfølgningen på aftalen med eurogruppen præsenteret foreløbige lister over de reformprioriteter man ønsker at gennemføre

imidlertid en forudsætning for udbetaling under programmet at grækenland i tilstrækkelig grad konkretiserer disse reformer således at det står klart at de leverer den nødvendige tilpasning den proces og dialog herom pågår fortsat og alle håber jo selvfølgelig at den leder til en fornuftig løsning på situationen men den mere principielle debat i dag handler vel om hvordan vores eu samarbejde fungerer og hvordan vi i fællesskab arbejder med at tackle krisen jeg er glad for den debat fordi det

lejlighed til at vi kan komme en række misforståelser til livs første misforståelse er at eurolandenes hjælp til grækenland i sig selv skulle være problemet det er altså at vende tingene helt på hovedet grækenland kom af egen drift i alvorligt økonomisk uføre i forbindelse med krisen

der blev løbende brugt flere offentlige penge end der var indtægter

gjort for lidt for at understøtte holdbar vækst og beskæftigelse i form af gode rammebetingelser og sunde strukturer og i to tusind og ti blev situationen uholdbar og grækenland kunne ikke længere

hører med at der i en årrække var blevet decideret snydt med tallene for det offentlige underskud og det er jo ikke noget der skaber tillid nogen steder der blev ydet et omfattende lån til grækenland formålet var at give grækenland tid til at komme på fode igen og undgå en øjeblikkelig tilpasning som havde været meget alvorlig for de græske borgere uden lån

indgået af tidligere regeringer som jo også var demokratisk valgt det gælder også her en ny dansk regering kan jo heller ikke bede om at få slået en streg over offentlig gæld som

betingelserne i låneprogrammet er ikke noget diktat fra eurolandene fra

eller imf de er udformet i sin tid i dialog med grækenland og vægten kan så lægges forskelligt efter politiske præferencer man kan notere sig at eurolandenes aftale med den nye græske regering om at fortsætte låneprogrammet også indebærer mulighed for at skifte tiltag ud i programmet forudsat at de leverer samme effekt og sker i dialog med de øvrige eurolande der er ingen der forhindrer den græske regering i at lægge endnu større vægt på at komme skattesvig og korruption til livs tværtimod det har hele tiden været en del af programmet at bekæmpe korruption og sikre et ordentligt skattesystem og det har været noget som institutionerne altså kommissionen

hvis den nye regering er bedre til det end de gamle regeringer

de andre eurolande bestemt se positivt på at der nu er en regering der leverer det som de hele tiden

ikke noget særskilt problem for grækenland det skyldes især at eurolandenes lån har lave renter og meget lang tilbagebetalingstid grækenland har langt bedre forudsætninger for at lægge krisen bag sig i dag end tidligere på baggrund af låneprogrammet en forudsætning for at grækenland oplever fremgang vil dog være en konsekvent gennemførelse af den igangværende tilpasning den nye regering har gennemført finanspolitiske lempelser og tilbagerulning af allerede gennemførte strukturreformer som peger i den forkerte retning og påvirker gældsholdbarheden negativt en lempelse af finanspolitikken i grækenland øger også grækenlands finansieringsbehov så længe grækenland ikke har opbygget tilstrækkelig tillid til at kunne finansiere sig selv på markedet kan pengene kun komme fra de andre eurolande nogle af de andre eurolande som man i givet fald vil bede om at finansiere grækenlands finanspolitiske lempelser

en gældslettelse er jo mindre velstående end grækenland og nogle lande har selv været igennem tilsvarende tilpasninger i kølvandet på krisen det gælder eksempelvis de baltiske lande hvoraf kun letland fik hjælp udefra

har været igennem programmer og tilpasninger såsom portugal irland spanien og de baltiske lande er aktuelt blandt dem hvor væksten i bnp og beskæftigelse er størst de har så at sige arbejdet hårdt for at komme i form til at gribe opsvinget erfaringen er at jo mere konsekvent og konsistent en genopretning gennemføres jo sikrere er vejen tilbage til fornyet vækst og beskæftigelse

i danmark låneprogrammet til grækenland og andre udsatte eu lande står ikke alene vi har i eu i kølvandet på krisen gennemført en række vigtige styrkelser af vores økonomiske samarbejde der er kommet langt større fokus på at forebygge situationer hvor lande ender i så stort uføre som tilfældet er i grækenland det gælder først og fremmest fokus på sunde offentlige finanser gennem den styrkede stabilitets og vækstpagt samt finanspagten men det gælder også fokus på håndtering af andre makroøkonomiske ubalancer såsom boligbobler tab af konkurrenceevne

der er gennemført en betydelig styrkelse af den finansielle regulering og tilsyn og der er blevet etableret en bankunion endelig er der også kommet langt bedre krisehåndteringsværktøjer i form af eurolandenes lånefacilitet esm

med muligheden for opkøb af statsobligationer med videre senest har kommissionen foreslået en perspektivrig investeringsplan som vi vedtog på ecofin i marts og som nu forhandles med europa parlamentet sammen med den konkrete gennemførelse af vækstvenlig konsolidering og strukturreformer i de enkelte lande

har de her tiltag efter min klare overbevisning bidraget til at genoprette tilliden og understøtte en gryende økonomisk fremgang der er ikke nogen lette løsninger i grækenland herhjemme eller for eu som helhed når det gælder at sikre holdbar fremgang i vækst og beskæftigelse jeg ønsker oprigtigt at den græske regering og befolkning får held med

vilje til at finde en vej frem med holdbar vækst og beskæftigelse inden for rammerne af eu og eurosamarbejdet så også grækenland efterhånden kan lægge krisen bag sig aftalen mellem eurogruppen og grækenland om en forlængelse af genopretningsprogrammet har indtil videre skabt grundlaget for at grækenland formulerer og gennemfører de reformer der er afgørende for at opnå holdbar vækst og beskæftigelse

derfor vigtigt at grækenland nu bruger tiden fornuftigt på at gøre netop det og det er det som vi alle sammen aktuelt venter på

helt grundlæggende

det græske samfund som skal betale for krisen det var det spørgsmål som blev diskuteret ved det sidste græske valg man diskuterede

det skulle være den græske elite eller den kriseramte befolkning som skulle holde for grækerne traf et valg og den nye græske regering har derefter været under et massivt pres fra eu eliten for at fortsætte en sparekurs med en massiv social slagside som den græske befolkning reelt havde fravalgt

de nedskæringer der er gennemført i de seneste år har haft meget voldsomme menneskelige konsekvenser for den græske befolkning det har de også haft i andre af de kriseramte eu lande situationen i grækenland har eksempelvis været at børn er mødt sultne op i skolerne at de ældre ikke har råd til deres medicin og at sygdomsepidemier vi ellers ikke

eksplosivt indtil nu har den danske regering og senest statsministeren stået side om side med den tyske konservative kansler angela merkel i presset mod grækenland man har holdt med eu eliten mod den græske befolkning

brug for at gå en anden vej hvis grækenland og hvis europa og hvis danmark skal ud af krisen for sparepolitikken har ikke virket den har hverken sat gang i økonomien eller hjulpet til at nedbringe gælden nedskæringerne i de offentlige budgetter har hæmmet vækst og beskæftigelse

eksploderet under spareprogrammerne siden to tusind og otte er det græske nationalprodukt faldet med mere end fem og tyve procent fem og tyve

den græske statsgæld stiger fortsat og er i dag på en hundrede og fem og halvfjerds procent af bruttonationalproduktet eu eliten

den nyliberale sparekurs at man slet ikke har blik for at der kunne være andre andre veje ud som reelt kunne virke man lukker øjnene for realiteterne

insisterer på at holde den almindelige befolkning i en økonomisk situation som hindrer fremdriften for økonomien i danmark og europa jeg mener at det er vigtigt at vi her i folketinget

man fra den danske regerings side har modet til at kræve en solidarisk vej ud af krisen som respekterer demokratiske beslutninger

ønsker i modsætning til tidligere konservative og socialdemokratiske græske regeringer

den græske elite det såkaldte oligarki

i grækenland ikke længere kan gå fri af skattesystemet men eu nægter at samarbejde med den nye græske regering om at afværge den humanitære krise man siger at at ideen om

lave progressiv beskatning ganske enkelt ikke er

lavere minimumsløn og dyrere elektricitet igennem men hvorfor er det progressiv beskatning ikke kan være en god vej ud af krisen hvorfor er det at progressiv beskatning ikke kan være en god vej ud af krisen når det er det som vælgerne har valgt

på at der kan findes alternativer til sparepolitikken helt grundlæggende tror jeg faktisk at det er det der irriterer så mange

hvis befolkningen i grækenland får lov at gå en anden vej hvad vil befolkningerne i spanien i portugal i irland og andre hårdt kriseramte

de vil formentlig følge efter det er nok reelt det

i bruxelles min frygt er til gengæld at hvis vi accepterer at eu eliten

jeg mener det er vigtigt at vælgerne kan

den økonomiske politik fra valg til valg og jeg kan godt forstå at de græske vælgere har valgt en ny vej jeg synes det er både menneskeligt og økonomisk ansvarligt og jeg mener derfor at det er vigtigt at vi tager et demokratisk ansvar for at respektere vælgernes beslutninger jeg vil derfor på vegne af enhedslisten fremsætte følgende forslag

i mange eu lande folketinget opfordrer derfor regeringen til at arbejde for at fremme beskæftigelse og social genopretning på den baggrund opfordrer vi regeringen til at sige nej til eus urimelige krav til grækenland om at skære ned på velfærden forringe overenskomster og sælge ud af de offentlige værdier eu skal respektere

forbi athen hvorefter de når tilbage til frankfurt og paris

som ikke længere kan få adgang til den livsnødvendige medicin situationen er jo den

prioriterer økonomiske hensyn over hensynet til eksempelvis at bekæmpe arbejdsløsheden

det vi kan se ske i grækenland lige nu

skære ned og lave besparelser jeg snakkede med den græske sundhedsminister for nogle måneder siden

på det græske sundhedsbudget det har bare ikke hjulpet

at få en lavere gæld derfor er spørgsmålet så

at gælden er faldet i grækenland det er jo ikke sådan at der er kommet gang i økonomien man står i

mener bare at når man har lavet en så forfejlet politik og når vælgerne vælgerne

europæiske elite eller også må det være det græske folk på den ene side og resten af europas befolkninger på den anden side man kan ikke sige

det er jo noget vrøvl retorisk set jeg håber at herre nikolaj villumsen er enig med mig i

forhindrer den græske regering i at føre en mere progressiv skattepolitik hvis det er det den vil og blive mere effektiv med hensyn til at indkræve skatter jeg tror egentlig

set være ligeglade og eurolandene kan være ligeglade med hvordan grækenland får balance på sit budget det må de jo selv om

jeg synes man godt kan tale om en elite som ikke er folkevalgt

kommissionen er som bekendt ikke folkevalgt men man stiller en række krav til grækerne

hvorfor kræve af grækerne at de skal forringe deres pension i stedet for at beskatte de rigeste hvorfor kræve af grækerne

holde mindstelønnen nede sænke den mere gøre arbejdsmarkedet mere usikkert i stedet for at sikre retten til kollektive overenskomster

regering har indgået og så er det selvfølgelig sådan

må man jo overbevise dem man har en aftale

er mindst lige så gode som de elementer der indgik i den

eller lave et mere progressivt skattesystem det kan de jo bare gøre det bestemmer de

de sagde jo vi havde fuldstændig undervurderet det program som vi så endte med at

som var i grækenland det betød at vores

og at den rigeste del af befolkningen ikke har bidraget til

at betale regningen for den økonomiske krise

i stedet for stiller man nogle andre politiske krav

økonomien til at bryde fuldstændig sammen i grækenland lige om lidt

en skal vi sige beskeden

må vi jo konstatere allerede at debatten afslører nogle

er meget gavnligt at få frem i lyset i venstre har vi det grundlæggende synspunkt at man som politiker som borger som individ skal leve op til sine løfter og sine forpligtelser

et samfund i kaos hvor vi ikke har tillid til hinanden

når det kommer til internationalt samarbejde og de forpligtelser som et lands demokratisk valgte regering af egen fri vilje tager på sig

venstrefløjsregering i grækenland regningen er den samme og regninger skal betales

ophørte hele fundamentet for alt internationalt samarbejde så ophørte al logik al rationel tænkning hvis vi ser på grækenlands meget ulykkelige situation

været længe undervejs og der er én ting der er helt uomtvistelig og det er at den er selvforskyldt tragedien tog sit udspring tilbage i to tusind og et hvor grækenland droppede sine drakmer og blev en del af eurosamarbejdet på et skal vi sige skønmalet grundlag et faktum som siden hen blev ganske åbenlyst da grækenland i to tusind og fire erkendte at man ikke havde levet op til reglerne for at deltage i eurosamarbejdet og med grækenlands medlemskab af euroen lød startskuddet til et voldsomt overforbrug som grækenland stadig lider under i dag som herre nikolaj villumsen også illustrerede det i sin tale lad mig igen understrege at der

grækenland til de her dispositioner som kunne lade sig gøre på grund af de lave renter euromedlemskabet førte med sig renter som så til gengæld steg ganske eksplosivt da investorerne ved finanskrisens udbrud udbrud mistede tilliden til den uholdbare græske økonomi trods en

blev grækenland dog ikke overladt til sig selv da krisen først tog fat nej grækenland modtog kunstigt åndedræt fra eurolandene

lån i milliardklassen lån som i dag holder den offentlige sektor i live og som har betydet at grækenland har undgået det totale kollaps lån som selvfølgelig skal betales tilbage da de er garanteret af meget solidariske skatteydere i de andre eurolande så man kan jo spørge hvad er det egentlig enhedslisten forestiller sig som en anden vej som et alternativ er det endnu en gældslettelse eller er det at lade lande som estland letland litauen som er fattigere end grækenland betale regningen

jeg medgiver at grækenlands situation er tragisk men det er forkert at hævde at det skyldes påtvungen tysk sparepolitik grækenland har allerede modtaget én gældslettelse og har i dag trods sin høje offentlige gæld renteudgifter som er mindre end italiens og portugals og det skyldes at eurolandenes lån er givet på nogle ganske favorable vilkår vilkår som aldrig nogen sinde ville kunne blive matchet hvis grækenland skulle ud at have de samme lån på de internationale

og et øget offentligt forbrug er den sikre vej til økonomisk ruin og kaos den eneste realistiske løsning på gældsspørgsmålet er at lande som grækenland lever

for at styrke europæisk vækst og beskæftigelse bekæmpe krisen og håndtere gældsudfordringerne i grækenland og andre lande folketinget støtter arbejdet i eu for at sikre tiltag der fremmer produktive investeringer og økonomisk holdbarhed samt efterlevelse af eus finanspolitiske regler folketinget udtrykker fuld støtte til en holdbar løsning på grækenlands fortsatte økonomiske udfordringer det er i alles interesse at der findes løsninger som er holdbare både på kort og langt sigt løsningen af grækenlands økonomiske udfordringer er først og fremmest op til grækenland selv inden for rammerne af en aftale med de øvrige eurolande der gennem omfattende lån støtter grækenland i en gradvis og varig tilpasning af græsk

en sag mellem den nye græske regering og

her deltager danmark som bekendt ikke men vi respekterer selvfølgelig fra socialdemokraternes side ligesom de øvrige eu lande resultatet af det valg der er afholdt og ser må jeg sige også frem til et fortsat samarbejde med den nye græske regering om at løse de udfordringer som grækenland står over for

gennemført betydelige økonomiske tilpasninger i grækenland siden

som en del af problemet snarere tværtimod virkeligheden er den som også ministeren sagde

være værre stillet uden låneprogrammet og derfor skal man jo være glad for den betydelige solidaritet andre lande ikke mindst eurolandenes borgere har vist grækenland i en meget meget vanskelig situation alle ønsker vi selvfølgelig at grækenland hurtigst muligt kan lægge krisen bag sig

som ministeren også påpegede har langt bedre forudsætninger for at lægge krisen bag sig end man ville have haft hvis man ikke havde fået låneprogrammet det er vigtigt at understrege at en konsekvent gennemførelse af tilpasningprogrammet vil være en forudsætning for at grækenland fortsat oplever fremgang der er også andre lande som har været i betydelig krise irland og portugal er ude af deres låneprogrammer spanien har gennemført en oprydning i deres finansielle sektor som vi har hørt en hel del om og genetableret tilliden til den de baltiske lande har været igennem lignende udfordringer den reelle udfordring her som det også allerede har været fremme er ikke gældens aktuelle størrelse men snarere den græske regerings ønske om

ved hele genopretningen af den græske økonomi derfor skylder dem der mener noget andet jo faktisk at redegøre for hvordan man så mener en løsning skal hænge sammen

kan socialdemokraterne selvsagt tilslutte sig

der er virkeligheden er jo som jeg sagde i min tale at hvis grækenland ikke havde haft det her låneprogram

også for den græske befolkning derfor under vi dem alle sammen at regeringen sikrer at der kommer stabilitet

græsk økonomi igen jeg synes faktisk ikke

eurogruppen hårdtarbejdende lønmodtagere betaler til at grækenland kan komme på fode igen det er da solidaritet der vil noget

at man mener at hårdtarbejdende lønmodtagere fabriksarbejdere i tyskland i portugal de baltiske lande andre steder

i eurogruppen nærmest skal skældes ud for at de har givet et kæmpe låneprogram til en græsk nation som var på fallittens rand og som ville være endnu sværere stillet hvis de ikke fik den solidariske og hjælpende hånd fra hårdtarbejdende lønmodtagere i eurogruppens lande det er da en enormt solidarisk håndsrækning

en aftale med den græske regering om en lang række gennemgribende reformer blandt andet gennemgribende reformer der skulle gøre op med manglende skattebetaling og store problemer med korruption der var ikke noget krav

der skulle være pensionsforringelser eller dårligere forhold på arbejdsmarkedet og mere usikkerhed

og kan derfor også godt mene noget om hvad europa kommissionen skal stille af krav

kan acceptere at det skal være et krav som er forudsætningen for en lånepakke

usocialdemokratisk at kræve pensionsforringelser og ringere sikkerhed på arbejdsmarkedet

at bede om at få lov til at undvige sine forpligtelser

sine egne gerninger og de årsager som førte til at man havnede i de problemer som

at medvirke til at rydde op i

så så heldig i den her situation at der er så stor udstrakt solidaritet fra eurogruppens medlemslande og fra hårdtarbejdende lønmodtagere i de her lande

udtryk for europæisk fælles solidaritet og det

for fællesskab i forholdet dertil jeg forstår simpelt hen ikke at

ikke fra enhedslistens side

at når man har lånt penge skal man betale dem tilbage

at de kom ind i euroen men det var altså noget grækerne selv valgte det er nok også det største problem for dem i forhold til at komme ud af den situation de er i fordi de

og egentlig var i en noget værre situation end

nu er de så underlagt en fælles valuta som jeg ved både enhedslisten og dansk folkeparti er imod

så altså også underlagt de krav der bliver stillet nu når man har en fælles valuta hvilket blandt andet er en af årsagerne til at vi

ikke ønsker det det er jo sådan som det er men man har altså selv ønsket at deltage i en fælles valuta og så må man

at så er der nogle krav der skal opfyldes og dem må man også opfylde jeg har en stor medfølelse med grækerne i forhold til at komme af med den gæld

bare i maj måned skal de finde lige omkring seks milliard euro som de skal betale af

de har fået

giver to hundrede og fyrre milliard euro det er rigtig mange penge men det er klart at når man hjælper folk der er

nød eller folk som har brug for lån for det er jo det grækenland har så er man altså også nødt til at forlange at de betaler

tror jeg som udgangspunkt at at hvis grækerne skulle

de har i hvert fald ikke muligheden nu medmindre de forlader den det ved jeg ikke rigtig om jeg synes er en god eller en dårlig idé det kan i hvert fald give noget ustabilitet jeg tror

bliver stillet over for nogle reformkrav

pension og arbejdsmarked og siger at det er politikområder så er det jo ganske rigtigt at det er politik men det er jo også økonomi vi kan jo se det i danmark når vi laver reformer på arbejdsmarkedet

dagpengereformer eller hvad det nu måtte være så har det jo også noget at gøre med at vi vil have enderne til at hænge sammen rent økonomisk derfor er man nødt til at lave nogle reformer

nu skal vi nok sørge for at jeres gæld bliver betalt det behøver i ikke

fortsætter dør inden gælden bliver afbetalt så så situationen er jo ikke et spørgsmål om at betale gæld eller ikke at betale gæld det er jo hvordan

det gjorde vi jo i danmark og der var så heldigvis et resultat

men er det virkelig dansk folkepartis politik at hvis

eus side stillede krav om at det var pensionister og ikke de mest velhavende danskere som absolut skulle betale for krisen

det jo lige præcis de demokratisk valgte

kan gøre med økonomien som flertallet vil

er borgerne her i danmark der har valgt det flertal der sidder her det synes jeg er demokrati og det er også derfor jeg er inderligt imod euroen

der skal være nogle andre krav sådan er det at have en fælles valuta og derfor

fra europa kommissionens side af krav til grækerne og der undrer det mig bare at man fra dansk folkepartis side ikke siger fint grækerne skal afbetale

men det må være op til den valgte græske regering at finde ud af hvor de penge skal findes

de mest velhavende grækere det må da være op til de demokratisk valgte i de enkelte medlemslande at afgøre

at de ikke kan håndtere tilbagebetalingen af den gæld de har hvis ikke de laver de her reformer

det er vel egentlig det der er hele problemet jeg ved at sidst de skulle betale afdrag var man meget i tvivl

det lykkedes åbenbart i sidste øjeblik men jeg er meget spændt på at se om de kan finde de penge de skal

baggrunden for grækenlands problemer er der er tale om en svag stat

og med en udbredt klientilisme hvor de to politiske

for markante reformer i grækenland og det er syriza også helt på det rene med

syriza ikke har været involveret i korruption og klientilisme

at hæve pensionsalderen effektivisere den offentlige sektor og gennemføre visse privatiseringer

kan privatiseringer jo være en fordel i lande med omfattende korruption

til vores kontanthjælp men på et lavere niveau og vil hæve mindstelønnen der er reduceret kraftigt

og grækenland går til dels på tempoet i

dels på indholdet med hensyn til tempoet

trojkaen insisteret på at grækenland meget hurtigt skal nedbringe sin statsgæld målt som procent af bnp

en forestilling som blandt andet joseph stiglitz nobelprismodtager og tidligere vicepræsident i verdensbanken har kritiseret markant på det punkt mener jeg at grækerne har ret

meget stærkt fokus på nedskæringer

mindre fokus på hele indtægtssiden måske fordi et effektivt skattesystem ikke kan opbygges

i trojkaens tankegang om et quick fix hvis skyld er det så

endelig har eus generelle krav om en stram finanspolitik været med til at skade grækenland junckers investeringsplan er efter min vurdering stadig kejserens nye klæder og hvis den skulle få

ville få langt større effekt og virke hurtigere

ser på problemet i eu og specielt

specifikt grækenland afhænger jo også af hvordan man kigger på krisen

et strukturelt problem med euroen der har været og

hvordan økonomien er skruet sammen i sydeuropa og i nordeuropa

er tilhængere af euroen

have en vis grad af enighed om hvad det underliggende store problem er

det også svært at pege på på de samme løsninger

øjne har der været et alt alt for stort skel mellem forskellige lande til at have den samme pengepolitik og det er jo også gået op for en række af de lande der nu siger

arbejdsløsheden er tårnhøj den sociale armod er helt ekstrem og eu og eu konstruktionen er fuldstændig ligeglad så er der så en politisk kamp

der insisterer på en sparepolitik og har en stor økonomisk fordel at have euroen fordi det en fordel for den tyske storindustri

sådan periferieuropa med grækenland

som siger nej til den her sparepolitik og i stedet for ønsker at få lov at lave offentlige investeringer og lave social genopretning var det ikke

oplagt at sf sf bakkede op om

fra den nyvalgte græske regering over for merkel

altså noget stærkere hvis fundamentet er i orden og det er sundt

og det var bekendt af mange men man valgte at se igennem

problemer i grækenland som det kommer til at tage lang tid at rette op på og det er helt rimeligt at der skal være nogle gennemgribende reformer i grækenland hvor nepotisme

klientilisme og korruption stadig væk er ret udbredt jeg håber som jeg også var inde på i min tale at syriza som ikke har været en del af det system ikke bliver suget ind i det men til gengæld gør op med det jeg synes også

kritikken af nogle

en stor skyld i alt det her det interessante er jo at nu har man fra grækernes side valgt en ny regering som ønsker at lave gennemgribende reformer for at gøre op med korruption og skattesnyd men den her regering kan i modsætning til de gamle korrupte regeringer ikke få noget lån medmindre den laver pensionsforringelser medmindre den forringer forholdene på arbejdsmarkedet det er da fuldstændig urimeligt at man skal tvinge pensionsforringelser igennem i stedet for at acceptere at man kan finde de her penge ved at tage dem fra de rigeste grækere og gøre op med skattesnyd er det ikke på tide at sf siger fra over for den her

underbetalte jobs her i københavn og tæt på hvor vi er er det fornuftigt

man skal føre en økonomisk politik fra eus side hvor tyve procent af befolkningen kommer på flugt portugal er blevet fremhævet der er ti procent af befolkningen udvandret siden krisen satte ind altså er det virkelig den fornuftige økonomiske politik at ti til tyve procent af befolkningen skal sendes på flugt på grund af sparepolitikken og er det den politik som

man roser og det der bare undrer mig er at det kan være en succeshistorie at man i letland har en situation hvor tyve procent af befolkningen er nødt til at forlade landet altså

hvis det bliver tyve procent af den spanske befolkning der forlader spanien

millioner mennesker der kommer til at drive rundt

og som risikerer at kunne presse lønnen eksempelvis

tror vi for alvor på at der vil ske forbedringer det gør vi ikke i liberal alliance så længe den græske regering ikke fører en ansvarlig politik så længe man snyder med tallene så længe man ikke kan opkræve skat med troværdighed og så længe der ikke er tegn på vilje til de nødvendige reformer så vil krisen kun udvikle sig til det værre en ny regering er kommet til på massive valgløfter som den naturligvis ikke kan leve op til for økonomien taler sit eget sprog jeg forstår fuldt ud at tålmodigheden fra eurolandenes regeringer og befolkninger er ved at være opbrugt lån skal betales tilbage og løfter skal overholdes morten østergaard påstår at det ville have været langt værre hvis man ikke havde ydet

og nu udvidet fristerne for tilbagebetaling vi kan jo ikke lave kontrafaktisk historieskrivning så vi ved ikke om det er rigtigt eller om pinen bare er blevet trukket ud eu stiller urimelige krav til grækenland påstår enhedslisten undskyld mig man har holdt hånden under græsk økonomi i alt for lang tid så nødvendige reformer

man skal passe på med at spå om fremtiden men et bud kunne være at grækenland udtræder af euroen påtager sig et selvstændigt ansvar

for økonomien og landets udvikling og dermed langsomt får genopbygget omverdenens tillid det vil uden tvivl være en umådelig vanskelig og smertefuld proces men det vi er vidne til for øjeblikket er hverken værdigt eller noget der peger på varige og holdbare løsninger enhedslistens tilgang til hele problemstillingen løser ingen problemer overhovedet problemerne skal først og fremmest løses af en ansvarlig græsk regering der er villig til at gennemføre de nødvendige reformer tålmodigheden har rakt langt og vi forstår at eurolandenes tålmodighed er brugt op og nu er initiativet først og sidst

fra liberal alliances side siger man at det skal være op til grækerne selv

at eu lige nu stiller krav om nogle meget specifikke politikker eksempelvis pensionsforringelser og forringelser af forholdene på arbejdsmarkedet hvorfor må det ikke være op til grækerne selv at bestemme hvordan man finder sine penge

grækerne nu selv må tage sig sammen og jeg vil sige

det andet eller det tredje sted er der en forudsætning for at nedskæringerne vil komme til at virke og det er at man har etableret et system som gør

så en gang imellem med at indbyde os andre til sådan

enhedslisten har så valgt på denne store bededagsaften at indbyde os andre til en debat om grækenlands økonomi

her og bruger aftenen på at diskutere det

vedtagelse for der skal jo også ligesom

enhedslisten har så valgt at det der skal komme ud af det blandt andet er

hvis vi besluttede det hvad vil regeringen mon stille op med det det kunne man spørge ministeren om hvad vil regeringen så gøre hvis vi vedtager det

ske noget ved det ville det føre til noget ville det betyde at vi fuldstændig

er stillet for eurolandenes side til grækenland og så måtte de alle sammen forhandle det hele om

bededagsaften og besluttet at sådan skal det være

vi skal vedtage er sådan noget der hører hjemme i en studentikos verden det fører ikke til noget som helst

lange er som flere andre også været inde på

grækerne i en årrække har brugt langt flere penge end de havde og på et eller andet tidspunkt

kommer regnskabets time og det gjorde den så for nogle år siden

træde til med nogle meget gunstige lån til grækerne

nogle betingelser der skulle sikre at grækerne gennemførte de reformer der skal til for at bringe balance i deres økonomi så de trods alt kan betale pengene tilbage det er vel egentlig meget rimeligt

regeringschefen alexis tsipras og siger at

det accepterer man så at gøre men det kræver jo at den græske regering så kan fremlægge en politik og nogle reformer som de kan overbevise långiverne om er lige så gode som dem der ellers var aftalt ellers går man jo

det må så være en sag imellem dem

at en sparepolitik er som man også kan se i

opmærksom på at det som enhedslisten kalder sparepolitik jo altså er det der har fået økonomien på ret

og klarer sig godt det vil grækerne også komme til når de har været igennem en indrømmet hård tid hvor de altså betaler deres gæld tilbage

familierne i grækenland kan se at de får et job og

gør at de bliver mere velhavende end de var før det konservative folkeparti kan meget naturligt støtte det forslag til vedtagelse som vi selv er medforslagsstillere

den tidligere konservative græske regering men at man nu kan konkludere at den tidligere græske regerings politik alligevel vil blive gennemført

at det egentlig helt ligegyldigt hvad vælgerne vælger fra valg til valg

vil blive dikteret af bruxelles

det der er realiteten i dag

godt forstå at de konservative er godt tilfredse

jeg diskuterede det faktisk selv med antonis samaras inden han blev statsminister i grækenland og han var lidt bekymret fordi man

han sagde at så risikerer man jo at virksomhederne flygter ud af landet og så

færre penge og så videre men han gennemførte

fulgte jo loyalt den aftale som den socialdemokratiske regering havde indgået med eu med eurolandene i sin regeringsperiode det er så det den nye græske regering springer fra

man tidligere har forsøgt at gøre fordi den ikke har vist sig at være

at diskutere om det virkelig skal være sådan at

insistere på at

vil den nye regering jo acceptere de aftaler som den tidligere regering har indgået med andre lande og internationale organisationer og forfølge det loyalt nu er der så en ny regering i grækenland og man forsøger så

den tidligere regering og den forrige regering havde indgået og

så man ville godt nok lave nogle andre foranstaltninger der skulle give flere penge i kassen men man

foranstaltninger

det kniber det så med og det må vi jo

bare notere os det er jo eurolandene og grækenland der må forhandle det på plads men jo rimeligt nok at

vil sikre sig at det er så konkrete forslag den nye græske regering stiller at man er sikker på at pengene kommer i kassen

til vedtagelse fra fra enhedslisten men dog

at da vi jo ikke er involveret i

er vi måske i virkeligheden mere en del af folket end en del af eu eliten

på den indledende drøftelse der var mellem herre lars barfoed og herre nikolaj villumsen at det var eu eliten det var galt med men det er jo fuldstændig korrekt at det at det kan vi jo ikke

have indflydelse på hvilke krav eurolandene stillede til grækenland

at man tilsluttede sig euroen

vi kommer sådan lidt dybere ned i substansen her og skal prøve at se om vi kan finde

da vi på et tidspunkt diskuterede et fornyet lån til ukraine hvor danmark

jo da helt fornuftigt at man også i den sammenhæng stiller krav og der bliver også stillet krav til ukraine om en række ting i forbindelse med de lån der bliver

hvad der skal leves op til fra låntagers side for at man vil yde lånene

det der så er kernen i de krav som

grækenland er jo ikke det herre nikolaj villumsens siger eller skriver

de på en troværdig måde bringer grækenland i en situation hvor man kan betale sin

er jo det eneste væsentlige krav der er i den aftale man har lavet med eurolandene

troværdighed omkring den reformliste man lægger op som jeg sagde

man jo mere end velkommen til at bytte tiltag ud hvis den nye regering mener den har andre og mere effektive og måske mere socialt retfærdige tiltag end den gamle regering

det jo meget velkomment der skal bare være troværdighed

det kan man ikke ensidigt sige fra græsk side sådan er det også med alle os der ønsker at omlægge lån i vores

ned til det som mange ordførere har sagt i dag

bringer sig i stand til at betale den gæld tilbage som man opbyggede dengang man

en situation hvor man ikke kunne klare sig videre uden

eurolandene søger et quick fix og det mener jeg altså ikke er en rimelig fremstilling af hvad det er der søges nej det der søges er en kurs for grækenland

en situation hvor man ikke igen

den mere brede diskussion om hvordan man kommer igennem krisen på europæisk plan at nogle af de stærkeste fortalere for den vej som har været den slagne for rigtig mange er nogle af de lande som har klaret sig igennem deres programmer det er jo eksempelvis spanien som nu

jeg foregøgler ikke at tingene er gode alle vegne at

heller ikke i danmark selv om det nu er gået fremad mange måneder i træk jeg siger bare at rigtig mange af de lande som har været i en tilsvarende eller måske endda for nogles vedkommende på nogle parametre værre situation end grækenland

egentlig der har været en stor langmodighed også med den nye græske regering men men det kræver handling og det kræver handling

sende flere penge så samlet set

meget glad for at høre at det er en opfattelse der deles bredt i

folketinget også mellem partier der normalt måske ikke ser helt ens på alle europapolitiske spørgsmål

jeg vil derfor gå betrygget videre i de diskussioner i eu kredsen og vide at endog et meget bredt flertal er enige i at det er

europarådet sagt at den politik der

ført i de seneste år i grækenland har krænket grundlæggende sociale og demokratiske rettigheder

så der er en kæmpestor forskel situationen er den

stiller regeringen åbenbart op bag nogle krav fra eu som gør at

problematisk at man på den måde siger at de her forpligtelser grækenland

dybt problematiske konsekvenser og som er blevet kritiseret

en undren fra min side over hvordan man kan have det forskelligt fra situation jeg har den samme holdning jeg synes godt man kan tillade sig når man er långiver at stille

den centrale betingelse i forhold til grækenland er jo så at

kan betale lånene tilbage det synes i hvert fald i en hvilken som

at være en rimelig begrundelse i forbindelse med

har man truffet en række valg i grækenland indtil nu

ligesom at få enderne til at mødes og vise hvilket valg man vil træffe som rent faktisk fører til at man kan betale gælden tilbage selv om jeg er enig i at det siger man også fra den græske regerings side man ønsker men det skal man jo vise

der må man jo træffe sine valg og stå ved dem men det der lige nu er problemet er at det kan man ikke man kan ikke komme derhen hvor man viser og dokumenterer hvad det er for nogen valg man vil træffe for at bringe sig i en

er grækenlands store udfordring nu er

bliver ændret til det negative der er dårlige udsigter og man støvsuger den offentlige sektor for penge for bare at kunne klare

det understreger jo bare behovet for at grækerne nu gør noget fundamentalt for at bringe deres økonomi i bedring til gavn for alle

understregede at den græske regering reelt ønsker at afbetale sin gæld

diskussion om hvordan man skal skaffe pengene

ked af at de konservative ikke synes at det er relevant at

så behøver man jo som konservativ fremover ikke bekymre sig

ens politik bliver bliver gennemført trods vælgernes

det mener jeg er en ret udemokratisk situation

en belejlig situation hvis man skulle være konservativ og være lidt træt af politisk debat

venstre og socialdemokraterne selv samme dag som de ønsker at gå med i eurolandenes bankunion mener det er absurd at danmark har en holdning til den politik der bliver ført i eurolandene jeg var derfor også glad for

en afvejning af hvad for nogle politiske krav man

og hvad for nogle politiske krav man stiller til andre hårdt kriseramte lande

første indlæg at han ønskede en konkretisering af reformerne det er jo ret interessant

jeg vil opfordre ministeren til at gå tilbage og snakke med sine embedsmænd om hvad for nogle konkrete reformkrav grækerne faktisk har lagt på bordet mig bekendt er det halvfjerds meget konkrete reformkrav som bare ikke er

så den at hvor man fra eus side gerne ville låne penge til den tidligere græske regering selv om man vidste at der var store problemer med korruption og manglende skatteindbetalinger fra ikke mindst den rigeste del af befolkningen så nægter man nu

til den nye græske regering fordi regeringen ikke vil spare på pensioner og forringe forholdene på arbejdsmarkedet det synes jeg er tankevækkende

man fra ministerens side siger at den humanitære genopretning som regeringen

i grækenland er begyndt at lave åbenbart er et tiltag i den forkerte retning

i forhold til at tage sig af de allermest udsatte og svage grækere jeg må undre mig meget over den optimisme som gør sig gældende i i forhold til andre kriseramte

letland som nu bliver fremstillet som en stor succes altså det er et land hvor tyve procent af befolkningen er udvandret siden krisen det blev fremhævet at spanien og

skal se at grækenland kan gå en anden vej

da godt forstå de regeringer står til at få kodyle tæsk ved de kommende valg

men realiteten er jo at man både fra de regeringers side og desværre også fra eus side ikke reelt ønsker

den såkaldt nødvendige politik som skal gennemføres

nogle krav som som de ikke selv er

med til at diskutere jeg synes det

vi vi har en situation hvor der er økonomisk nedgang på vej i england og i usa brik landene

i mange af de europæiske lande

skal få gang i hjulene herhjemme hvis ikke udviklingen bliver vendt hvis ikke udviklingen bliver vendt i de her lande hvor skal

aftale mellem den græske regering og eurogruppen i oktober

gennemgribende reformer hvorefter man så modarbejder at der kan blive givet lån sådan at at det er muligt at gennemføre de her gennemgribende reformer det er jo tankevækkende at

pensionsforringelser og forringelser af faglige rettigheder på bordet før man kan låne penge det siger jo ganske enkelt

handler om politik det handler ikke om økonomi og der er vi så

nogle af de valg som venter rundtomkring i andre hårdt kriseramte lande i europa som meget vel kan vælge at gå i retning ad grækenland og så kan vi jo få en mere spændende debat så tak for

god første maj til dem der fejrer det i morgen og god fridag til jer andre så ser jeg frem til at fortsætte diskussionerne når vi kommer på den anden side

forholder os til der har været en strategi ikke mindst også fra den

håbede at kunne eksportere til brik lande og dermed komme ud af den økonomiske krise og få skabt arbejdspladser men når brik landene

går nedad økonomisk når der ikke rigtig er gang i økonomien i europa så kan vi jo snart komme i problemer herhjemme igen det mener jeg er vigtigt vi forholder os til og derfor er den her debat